har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den sekstende november to tusind og nitten

carsten kudsks susanne eilersens og balter mørk andersens hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser ministeren for fødevarer fiskeri og ligestilling lovforslag nummer

rasmus nordqvist pernille vermund ole birk olesen og

mod at fremme disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

v ti af karina adsbøl camilla fabricius hans andersen rasmus helveg petersen charlotte broman

ønsker nogen at udtale sig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

vedtaget og vil blive sendt til statsministeren

i gang med er en forespørgselsdebat og der skal vi lige have ændret lidt teknik heroppe foran så vi holder lige en

eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den nittende november

ordføreren for forespørgerne herre morten messerschmidt

kritisk til domstole i danmark er vi vant til at magtens tredeling står fast som den har gjort i grundloven siden atten ni og fyrre

vi har regeringen som udøvende magt

skal det være i et retssamfund men sådan er det ikke i i eu

i det internationale retssamfund hvis man da overhovedet kan tale om ret i det internationale samfund

fundet anledning til at bevæge sig væk fra den rent juridiske sag

parlamentariske værksted folketinget europa parlamentet og andre institutioner bliver gang på gang frataget beføjelser af dommere som

og træffer dem ud fra rent ideologiske betragtninger

at eu retten skal have effektivitet og det bruger man så som argument for gang på gang at træffe afgørelser via domme som griber langt langt ind

arbejdsområde som vi politikere burde have det vækker nogle gange opmærksomhed i pressen i sommer faldt der en dom til stor forargelse og til stor forundring for

den danske regering jeg noterede i hvert fald at integrationsministeren var forundret som underkendte stribevis af danske afgørelser i familiesammenføringssager

undre en lille smule al den stund det ikke er mange år siden vi havde en statsminister der sagde at den danske udlændingepolitik ville blive afgjort her i folketingssalen

vi en domstol der følte sig beføjet til at træffe den afgørelse

det eneste område vi har også på arbejdsmarkedsområdet hvor man måske skulle tro at en socialdemokratisk regering følte sig en lille smule presset set domstolen træffe afgørelser som griber langt ind i de etablerede regelsæt som vi kender i de nordiske lande

især på socialområdet set hvordan domstolen træffer meget vidtgående afgørelser som

veletablerede velfærdssamfund som de nordiske for eksempel er

domstolen i luxembourg der har truffet afgørelse om at su skal være en

arbejdstagere i nitten seks og firs mente man

man i browndommen så kom man på bedre tanker i

to og halvfems og afsagde grzelczykdommen og siden

til andre landes studerende men i vidt omfang

vi ønsker ikke en domstol der herser rundt med politikerne og

vi have et opgør med eu domstolen

dansk folkeparti for at have rejst den her forespørgsel det er

sinde og som faktisk også ligger mig selv en del på sinde

får lejlighed til at drøfte spørgsmålet om eu domstolens fortolkningsstil

eu domstolen gennem tiden har afsagt en lang række domme

eu retlige principper og det indre marked

for en bane vi vil diskutere på i dag er det den juridiske eller er det den politiske bare for at lukke den juridiske først

er i strid med grundlovens § tyve om suverænitetsafgivelse

hedder maastrichtsagen hvor højesteret

den retsskabende virksomhed

det såkaldte bestemthedskrav i grundlovens § tyvende det var bare for lige at tage den juridiske del og lægge den

også mere passende for os at have kan man sige al den stund vi er et parlament

politisk til domstolens fortolkningsstil

otte og tyve medlemsstater i eu som jo alle

har egne retssystemer

der er en lang række af de lande som er med i eu som har mere aktivistiske fortolkningstraditioner end vi har i danmark også lande

hvis vi gik til de andre lande og sagde prøv at høre den fortolkningsstil som eu domstolen har slår vi os lidt på

er langtfra givet at de andre lande ville sige at det

en række af de andre lande som ville sige jamen den fortolkningsstil som eu domstolen har

overensstemmelse med den fortolkningstradition som vores egne nationale domstole har

det her er et politisk problem som angiveligt kan håndteres ved at der er en stor enighed om at det skal laves om

og det internationale samarbejde som som finder sted dér

jo heller ikke en mulighed og vi regeringen

flertal i folketinget er jo tilhængere af at vi forbliver i eu fordelene overstiger så langt ulemperne nå

forholde os kritisk til eu domstolens afgørelser og dens fortolkningsstil

italesættelsen af problemstillingen helt central og det er også derfor jeg

og for de drøftelser som jeg og spørgerne tidligere har haft om emnet

jeg vil også efter i dag fortsætte med at italesætte

sammenhænge når jeg har mulighed for det det er altid bedst at tale åbent om tingene det gælder også selv om man ikke lige har en løsning på alle spørgsmålene

eu domstolen ved at afgive skriftlige og mundtlige indlæg i sager der behandles af eu domstolen det gælder både sager om dansk lovgivning og sager om andre landes lovgivning som kan få betydning for danmark og det gør vi jo blandt andet i sager hvor der er en risiko for at eu domstolen vil anlægge en fortolkning af eu retten som ikke er i danmarks interesser eller når vi ønsker at eu domstolen måtte ændre en tidligere afsagt vidtgående dom på den måde

cirka fem og tredive til fyrre indlæg om året velforberedte velovervejede velargumenterede indlæg hvor vi bruger ressourcer på at fremstille danmarks interesser og på at fremstille vores opfattelse af hvordan eu retten skal forstås og hvordan den skal fortolkes i overensstemmelse med danske fortolkningstraditioner som som et eksempel kan jeg nævne at regeringen for nylig i tre forskellige sager fra andre eu medlemsstater argumenterede for at eu domstolen skulle genoverveje den såkaldte tele2 dom som begrænser medlemsstaternes mulighed for at have regler om

pege på et tiltag som jeg ved at også dansk folkeparti er tilhænger af nemlig muligheden for at afgive dissenser ved eu domstolen i dag kan eu domstolens dommere ikke afgive dissenser en dommer kan altså ikke give udtryk for at han eller hun ikke er enig

denne regering regering går ind for en mere åben

offentlig forvaltning herunder jo også ved eu domstolen og et af midlerne kunne i den forbindelse være at give mulighed for at dommerne kan afgive dissenser det vil regeringen arbejde for muligheden for dissens vil medvirke til at det kommer frem

også blandt dommerne kan være forskellige holdninger til hvordan eu reglerne skal fortolkes og at der herefter kan være en debat om de forskellige tilgange både blandt

dommen men også blandt os politikere

men også på det her punkt skal man selvsagt være opmærksom på at der blandt eu landene kan være forskellige tilgange til spørgsmålet

ønske om at have mulighed for dissenser

som lovgivere i eu systemet

ville rummet for fortolkning være mindre og dermed ville der også være mindre plads for eu domstolen til den her aktivistiske fortolkningsstil

afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke for forespørgslen det er debatter som

herudover forsøger regeringen som nævnt løbende i konkrete sager at undgå at eu domstolen anlægger en fortolkning af eu retten som ikke er i overensstemmelse med danmarks interesser og så vil regeringen arbejde for at der indføres mulighed for dissenser ved eu domstolen det er mit håb og jeg tror faktisk på det at vi på den her måde kan flytte noget men det er ikke nogen let opgave vi indgår som nævnt i et forpligtende samarbejde og i sådan et samarbejde er det ofte sådan at alle landene ikke ser ens på tingene men det skal ikke forhindre at vi har en åben debat og det skal ikke forhindre at vi bliver ved med at prøve at bevæge tingene i den retning som

jeg ser frem til vores

danske domstole må derfor anse en ef retsakt for uanvendelig i danmark

at det med den fornødne sikkerhed kan fastslås at en ef retsakt der er opretholdt af ef domstolen bygger på en anvendelse af traktaten der ligger uden for suverænitetsafgivelsen ifølge tiltrædelsesloven højesteret har altså meget klart sagt at skulle eu domstolen træffe en afgørelse der går ud over tiltrædelsesloven så er

sket ganske meget siden maastrichtdommen vi har fået nye traktater og vi har i den grad set eu domstolen anvende de nye traktater på en ekspansiv måde kan justitsministeren fuldstændig udelukke at de multiple domme der er afsagt igennem de sidste tyve år ikke ligger uden for tiltrædelseslovens rammer og således er uanvendelige i danmark efter højesterets

det som højesteret i virkeligheden siger med den præmis uanset hvordan den er formuleret

først er det ordføreren for forespørgerne

anerkendelsen af det alvorlige problem

fuldstændig rigtigt at andre lande ser det som en god ting

beslutninger sådan at politikerne kan træde lidt tilbage det er jo en stil man anvender i visse lande men det er også rigtigt som ministeren påpeger at det er fuldstændig fremmed i danmark

tak for kvitteringen af at regeringen nu vil bakke op om at

et instrument vi kender fra strasbourg menneskerettighedsdomstolen

se hvad de enkelte dommere

al den stund at hvis man står med en fem fire afgørelse

i sin anvendelse inden for case law systemet end hvis det er en afgørelse hvor

kvitterer jeg meget gerne positivt

sagen er jo som vi hørte hos højesteret

som er grundlaget for den tiltrædelseslov der fik retskraft tilbage i nitten tre og halvfjerds

med de mange modificeringer som vi så har set og som for tiden er manifesteret i lissabontraktaten der er altså sket ganske meget og når vi for eksempel inden for socialpolitikken ser at eu domstolen fortolker su dagpenge børnepenge og en stribe andre ydelser ind i regler hvor de pågældende ydelser overhovedet

hvor de pågældende områder overhovedet ikke er nævnt i traktaten kunne man jo godt forestille sig at vi her er uden for den overdragende beføjelse når når vi for eksempel i danmark lykkeligvis på grund af danskernes kloge beslutninger ved folkeafstemninger har et retsforbehold der siger at udlændingepolitikken

eu domstolen træffer afgørelser så bare med udgangspunkt i andre dele af traktaten men som er regulær udlændingepolitik

det er klart at en domstol ikke bare

om det som politikerne har vedtaget men når vi for eksempel har metocdommen og zambranodommen og andre domme

regulær udlændingepolitik det vil sige

jo en omgåelse af det som politikerne i alle landene men i særdeleshed vælgerne i danmark har besluttet da de bad om et retsforbehold

er altså suverænitet som efter grundloven hviler i dette kammer og ikke nede i luxembourg blandt dommerkapperne og der burde vi altså kæmpe langt hårdere for eksempel vil jeg sige til systemet dernede når en ny sag anlægges når vi ser generaladvokatens

det der kan i sagtens arbejde med venner men det har ingen

vi har ikke overdraget beføjelsen det er ikke bare et synspunkt som jeg og

hjalte rasmussen gjorde gældende og som en stribe andre anerkendte forskere

at man simpelt hen slagfærdigt siger hertil og ikke længere vi har ikke givet eu beføjelse på udlændingepolitikken det står fuldstændig klart den tidligere statsminister havde endda det lidt frejdige udtryk at det står fast indtil solen brænder ud selv om det er en lille smule overskyet

vi skal stå fast på dansk suverænitet det gælder også på arbejdsmarkedsområdet

institutionelle hvor vi jo gang på gang ser at eu domstolen rykker magt bort fra det råd hvor justitsministeren sidder altså regeringsrådet

føderale organer kommissionen europa parlamentet og selvfølgelig også domstolen selv

statskup imod os politikere imod europas vælgere imod danskerne dansk suverænitet og den danske grundlov og der er dissens bestemt et skridt i den rigtige retning men det er godt nok et skridt på noget af en vandring vi skal ud i

jeg godt have ønsket mig om ministeren havde været en lille

det handler faktisk om den grundlov vi alle sammen som forudsætning for at tjene her i tinget har skrevet under på vi

ekspansive fortolkningsstil udgør et alvorligt problem det er derfor afgørende at regeringen tager initiativer i eu til at sikre at eu domstolen fremover alene tager sig af juridiske anliggender og ikke kan træffe beslutninger af politisk karakter eu rettens forrang for almindelige love såvel som grundlove dens direkte virkning og en stribe afgørelser på udlændinge arbejdsrets og socialområdet er alle eksempler på hvor eu domstolen skulle have overladt det til de folkevalgte at træffe afgørelse en domstol skal ikke skabe ret den skal fortolke ret det er derfor uacceptabelt at eu domstolen i sag på sag træffer afgørelser der ligger langt ud over hvad politikerne har besluttet den adfærd undergraver demokratiet og fratager borgerne en væsentlig indflydelse på deres liv og dagligdag såfremt man ikke i eu kan gennemføre en reform af domstolen bør danmark meddele at man fremover ikke agter at følge

fantastisk skønmaleri af politikerne er det ikke sådan at det lige præcis er politikerne

det grundlag der gør at eu domstolen kan opføre sig på den måde som den gør og er det ikke sådan at politikerne blandt andet har skabt den for at undgå at tage stilling til vanskelige problemer

så er det ikke ligesom at rette bager for smed i den her sag

politikernes arbejdsområde der er under anfægtelse

på en lidt mere direkte måde nemlig at det er vælgernes suverænitet der er under anfægtelse

er jo det det handler om vi er valgt af vælgerne til at varetage deres interesser dommerne er udpeget

derfor ingen demokratisk legitimitet

set at jeg deler synet på at vi har nogle udfordringer

den model vi har valgt i danmark både

linje som kommissionen også en gang imellem lægger og hele diskussionen om hvad det egentlig

der ser vi jo en række sager jeg har selv

det som vi mener er dansk og det som vi mener

arbejder for at synliggøre det når den konflikt er der men selvfølgelig også

så afsiges en dom kan der være mindretalsudtalelser

helt afgørende at vi har et stærkt

ikke være blåøjet og ikke se nogle af de udfordringer det også giver

venstre de konservative og sf

vi har også haft en drøftelse mellem partierne

jeg tænker egentlig at mange af os kan være enige

jeg som ny ordfører på området forstår det kan man også

at regeringen fører og også fremadrettet vil føre en åben dialog om og med eu domstolen ved i de afgørende sager der behandles af domstolen at afgive skriftlige og mundtlige indlæg og i de sager hvor det er relevant argumentere for en mindre vidtgående fortolkning af eu retten samt ved at rejse spørgsmålet i andre sammenhænge herunder i den hjemlige debat folketinget noterer sig endvidere at regeringen vil arbejde for at der indføres mulighed for at afgive dissentierende mindretalsudtalelser ved

sige at det forslag til til vedtagelse også indgår i debatten der er en kort bemærkning til herre morten messerschmidt værsgo

synes jeg stadig at man må sætte spørgsmålstegn ved om det nu også er nok kunne man forestille sig at den socialdemokratiske ordfører når der kommer sager ved eu domstolen

skal gøre et grundlovsforhold gældende og altså sige den her sag kan man sagtens anlægge men danmark har ikke overdraget beføjelser

være på arbejdsmarkedsområdet som jeg ved ligger ligger ordføreren nært

integrationsministeren i sommer havde gevaldige problemer

i eu samarbejdet eller da vi vedtog de efterfølgende traktater at det her skulle være

anliggende så i stedet for at gå ind og argumentere for sagen ved

grundlovens præmisser i forhold til det her

set at justitsministeren svarer meget klart når

har stemt for det at der siden har været flere traktatændringer herunder også områder hvor man har ændret på den institutionelle opbygning og på beføjelsessammensætningen i traktaten så hvordan kan man vide sig sikker på at der ikke er sket krænkelser af grundloven i det spænd der er på mere end tyve år efter maastrichtdommen

er udfordringer i forhold til

arbejde inden for de rammer vi har

og let kan gå hen at blive forholdsvis langhåret og det er der ikke noget

tror jeg måske især

det her med at sige at at eu domstolen er aktivistisk og det er fuldstændig fremmed for danske domstole

altså danske domstole er også aktivistiske der

hvis man ødelægger andre menneskers

i nogen lov et andet eksempel jeg jeg kunne fremdrage er

det her med at en arbejdsgiver er ansvarlig for de

medarbejder forårsager mens han er på arbejde

men andre bestemmelser i danske lov bruger vi jo altså ikke mere det er ikke sådan at folk bliver lagt

hjul og stejle fordi de har fået foretaget

en abort selv om det vel ville være en være en følge hvis man skulle tage danske lov

hen er forkert men jeg medgiver

dommerskabt ret så spørgsmålet er ikke om dommerskabt ret eller en aktivistisk fortolkningsstil eller hvad vi nu skal kalde det

et problem i sig selv eller ej spørgsmålet er jo om de afgørelser domstolen kommer frem til er nogle der

politiske synspunkter som hersker i de enkelte medlemslande

når domstolen kommer med nogle afgørelser som

i eu eller i de enkelte medlemslande jamen så har man

nogle beføjelser som vi mener bør være politiske men igen peger pilen jo lidt tilbage på

behov for at træffe

definere nogle spørgsmål grundigt nok

cassis de dijon dommen som ikke handler

om sennep men om solbærsaft hvor man nåede frem

interessant princip om at hvis en vare

sælges i

samme vare altså også kunne sælges i andre medlemslande man kan ikke lave alle mulige tekniske handelshindringer

set ikke noget der stod nogen steder da eu domstolen traf den afgørelse det

afgørelser især på udlændingeområdet hvor

vi har været utilfredse ikke mindst fra dansk side men her peger pilen jo igen tilbage på

hen sovet i timen vi har ikke afgivet indlæg vi har ikke gjort domstolen opmærksom på de danske synspunkter og så peger pilen altså tilbage på os selv og så har vi jo altid den mulighed at vi efterfølgende kan gå ind at lave regulering hvis vi mener at domstolen er kommet frem til en forkert afgørelse men som sagt problemstillingen er reel men problemstillingen kan også løses vi synes det er rigtig rigtig

domstolsafgørelserne fra eu domstolen det er rigtig fint det

dommerne at man ikke sådan sidder med snævre flertal og kommer med

i tvivl om så derfor er det rigtig godt at regeringen lægger op til det og det støtter vi det støtter vi

har været en meget meget lang udvikling der har skabt de erstatningsretlige grundprincipper det strækker sig

hurtige spring frem så at sige som vi ser det ved eu domstolen og for det andet

gribe ind når eu domstolen træffer en afgørelse men det kan vi jo hvis danske domstole træffer en afgørelse så

at rette sig efter loven så det er så enkelt og derfor kan

overføre det her forhold for et par år siden

den såkaldte ajosdom hvor eu retten mente at en forordning gik forud for dansk ret

at

det område det var funktionærlovgivningen som altså eu retsreglen gjaldt

kan herre jan e jørgensen

fremover politisk og hvis eu domstolen træffer en afgørelse som vi vi i eu mener er forkert så kan vi eu retligt

ikke at der er noget problem sådan som herre morten messerschmidt

om man kan afvise noget som helst

er flere der har været ude og bakke op om altså folk der ikke nødvendigvis tilhører et politisk parti

slagfærdige folk har argumenteret for at det var uden for grundloven så lad os tale om en helt konkret sag er herre jan e jørgensen enig i at metockdommen krænkede grundloven

og det kan være jeg husker forkert men jeg mener også at vi dengang ikke afgav indlæg i forbindelse med at

blev behandlet ved eu domstolen

det der ligger i vedtagelsesteksten vi skal være meget opmærksomme på de verserende sager der er ved eu domstolen også selv om danmark ikke er direkte part i sagerne fordi det har

da man i atten fire og halvfems ønskede i rigsdagen at harmonisere klokketiden i danmark

måtte man ophæve en bestemmelse i danske lov som gik på at alle kirkeure i danmark skulle udvise sand soltid så det er altså en alvorlig sag som folketinget har været nødt til at beskæftige sig med i dets egen levetid og derfor synes jeg ikke at man skal tage let på

allerkorteste love vi har jeg tror der er tre paragraffer hvis jeg ikke tager meget fejl altså vi har lavet lovgivning for alt selv hvad klokken er det siger lidt om hvor grundigt vi går til tingene og det var den grundighed som vi måske nok i højere grad skulle anvende også

i eu regulering at at vi får alting med men men det er selvfølgelig svært når det er otte og tyve desværre snart syv og tyve lande man skal tage hensyn til altså nogle lande har har

der er rigtig meget man er nødt til at tage med når man laver eu regulering og det er jo derfor at

noget højere grad er nødvendigt at eu domstolen kan gå ind

politikerne ikke har været

institutioner den europæiske unions domstol

overholdelsen af eu retten

af os vel være enige om er en god idé

blandt forfatningsretsjurister

ni og tres sager ved eu domstolen hvoraf hovedparten har omhandlet almindelige fortolkninger af retsakter

sexet når eu domstolen også

der er tale om fortolkninger af traktatgrundlaget eller i situationer hvor

kompromiser i at man undlader at tage stilling til en række forhold men når et spørgsmål så lander hos eu domstolen har den jo ikke samme mulighed som lovgiver for at undlade at tage stilling

så derfor er eu domstolens ageren helt naturlig

sådan set ikke noget nyt i og det vidste vi allerede da vi indtrådte i nitten tre og halvfjerds betyder

for nogen domme overhovedet nej det betyder det sådan set ikke det er jo sådan det er

disciplin der i modsætning til naturvidenskaben ikke

ét givent resultat men hvor det handler om

afvejninger heraf så det ligger jo sådan set i

er tale om juridiske argumenter for et givent resultat

for et andet resultat det er sådan juraen er og sådan den altid

danske domstole

noget vi problematiserer når erstatningsretten og obligationsretten i danmark har har udviklet sig

danske domstole aktivistiske

det angår juridiske konklusioner og resultater vil altid være til debat det ligger i sagens natur og det

i dag bare lige for god ordens skyld vil jeg afslutningsvis sige at radikale venstre kan støtte

er lidt snæver og ensidig

være miljøsager hvor der er behov for en mere

almindelige fortolkninger af retsakter folketinget bemærker desuden at det er naturligt at eu domstolen i sine afgørelser udfylder lovgivningen i situationer

som vi også hørte tidligere fra venstres ordfører

i dansk erstatningsret igennem hundredvis af år afsagt

dom og lovgivere har nikket og sagt ja det vil vi gerne have og derfor griber vi ikke ind domstolene er på

afgørelser som rigtig mange lande rigtig mange politikere og rigtig mange vælgere er uenige i men man griber ikke

mindretal af lande som ønsker at gribe ind eller af politiske årsager fordi man helst ikke vil knægte de fine dommere

bare gerne stille ordføreren et helt grundlæggende spørgsmål mener ordføreren at eu retten eller den danske grundlov kommer først hvilken en af de to har forrang

ændre retstilstanden det kan man jo godt ved at man eksempelvis kan stille op til europa parlamentet

som ordføreren tidligere har gjort og dernede

fuldstændig sammenlignelighed med at hvis man er uenig i en række afgørelser fra danske domstole som man ønsker at ændre retstilstanden på

så kan man gøre noget politisk i danmark og på samme måde kan man gøre noget politisk i europa parlamentet eller andre steder i eu regi for at ændre retstilstanden der så det er

den tyske regering gjorde gældende og nu citerer jeg

visse strukturelle principper i den nationale forfatningsret der skulle være beskyttet inden for rammerne af fællesskabsretten var under anfægtelse der kom eu domstolen klart frem til at selv når der var tale om

ordføreren for det radikale venstre om han måske ikke der kunne se et behov for at man greb lidt ind for at begrænse aktivismen altså blandt andet for at beskytte vores grundlov

i forhold til den ganske udmærkede disputats som

afdøde hjalte rasmussen så argumenterede han jo i sin tid for

aktivisme til stede ved eu domstolen men i hans værk fra nitten otte og halvfems

tiden været diskussioner frem og tilbage

erstatningsretten og obligationsretten er altså ret store og omfattende

retsområder som er blevet skabt af dommerne

helt forståelse for hvorfor man fra det radikale venstres side og åbenbart også fra alternativets side ikke kan tilslutte sig

der står jo udtrykkeligt at det kun er i de sager hvor det er

at vi i sager hvor det er relevant går ind og argumenterer for en mindre

miljøsager og andre sager der ligesom tager et hensyn til at man skal gå i den anden retning så det er på grund af den her

ensidige tilgang til kun at kigge på en mindre

jo fordi det er det hele forespørgselsdebatten handler om og derfor er det vel fair nok at det

man adresserer og og kun det

kører solo og ikke står sammen

med de partier der jo sædvanligvis står sammen i eu spørgsmål

mindre vidtgående fortolkning af eu retten om den kunne omformuleres det har desværre ikke været muligt

den her debat handler en del om

eu domstolen er mere aktivistisk end domstolene i danmark er jeg er faktisk

med jan e jørgensen og andre i at det det

mindre indflydelse men hvis man

kristian hegaard lægger ned over det her nemlig at eu domstolen er aktivistisk men for et større område og derfor er den enkelte borgers indflydelse måske desto mindre anerkender herre kristian

vi som borgere i danmark har mindre indflydelse på vores eget liv altså at vi som personer

det store eu og de mange mennesker der skal blive enige end vi ville være hvis beslutningerne blev truffet der hvor de rettelig hører hjemme

til at skabe når vi ser store grænseoverskridende problematikker som eksempelvis klima og miljøspørgsmål som lande ikke kan løse alene

så eu er med til at skabe den frihed der er for borgerne og det er simpelt hen i alles interesse

underkendt af eu domstolen anerkender herre kristian

når eu domstolen underkender det som et stort flertal i folketinget

et stort flertal i befolkningen mener er den rette vej

frihed demokrati og ret til at

er det kun fornuftigt og naturligt at de rettigheder gælder uanset hvilket eu land

der er nogle forskellige domme og afgørelser der statuerer rettigheder og dermed frihed

jeg er lidt enig og så er jeg alligevel ikke meget enig

den aktivisme er jo noget som politikerne har besluttet at den skal have og udnytter groft jeg tænker på det såkaldte bolkesteindirektiv i arbejderklassen kaldet frankensteindirektivet det handlede jo om hvilke vilkår der skulle gælde for arbejdere i et andet land

det vil sige at man skulle følge de arbejdsvilkår der gjaldt i det land man kom til

løn og arbejdsforhold det var den store diskussion og

i bolkesteindirektivet og så overlod man det til

træffe beslutningen og resten er jo historie domstolen at det var hjemlandets principper der skulle gælde og ikke værtslandets principper og så kæmpet med lige siden

er jo at vi som grundlaget for eu har de fire friheder for

så spurgte jeg kommissionen

undgik så en folkeafstemning i frankrig ved det nummer men man havde flyttet det om i en protokol

det så vi jo et eksempel på i den såkaldte vaxholmsag

arbejdere fra et andet land der arbejdede under dårlige vilkår så de

lukkede det firma der var i gang

indbragte det her estiske firma så sagen for

medlemskabet at man kan blande sig i arbejdsmarkedsforhold

skal man i hvert fald ikke blande sig i konfliktretten

de kiggede på markedets forrang

udenlandske arbejdere

hvorfor pokker skulle en svensk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed i sverige så hyre udenlandske arbejdere så kunne de jo lige så godt hyre svenske arbejdere

en forhindring for den fri bevægelighed for arbejdskraft

og eu domstolen i den danske domstol

hvis der er tvist om en eller anden lov ændre loven men eu domstolen baserer sig meget ofte

den fri bevægelighed de fire friheder altså så tit er det trods alt ikke at

den grundlæggende traktat i eu

omkring markedets forrang og

vi fra enhedslistens side sammen

fagbevægelse har foreslået en social protokol hvor man siger at hver gang der er en modsætning mellem markedets interesser

det lønmodtagernes interesser der skal have forrang det er altså det som

i min verden al den stund at vi jo kæmpede sammen imod metockdommen i sin tid en dom der er jo politisk lå fuldstændig inden for enhedslistens politik det

rigtig mange fra den tredje verden til danmark

den kamp ville han gerne kæmpe politisk det skulle dommerne ikke komme og blande sig i

ikke helt hans tøven over for at støtte vores kritik af domstolen jeg forstår heller ikke hvordan det at få en social protokol skulle løse de problemer som bolkesteindirektivet og det indre marked

hvem skal fortolke den sociale protokol

har beføjelse til at tolke alle de andre protokoller

handlede jo om den fri bevægelighed for arbejdskraft

der er knæsat igen og igen og igen i traktaten

vi kommer ikke uden om den kerne

laver en anden traktat en protokol til traktaten eller eventuelt en helt ny traktat hvor man fastslår

nej det indre marked skal ikke have forrang i eu det synes jeg vil være rigtig godt så kan vi jo næsten indkalde til en

det vedtaget i en fart for det vil være ny dansk eu politik hvis vi siger nej til det indre markeds forrang

altså alle de domme der jo blev afsagt i tiden før danmarks indtræden som netop fyldte de huller ud der var i traktaten på en aktivistisk måde og sagde at at reglerne i indre marked skulle have forrang eu retten skulle have forrang eu retten skulle have direkte virkning og så videre

det er altså dommerne der har truffet de afgørelser derfor er det da også der problemet starter

som danske politikere vedtog uden at spørge den danske befolkning det var vi nogle der var meget imod vi syntes den danske befolkning skulle have indflydelse de danske politikere flertallet ønskede ikke at give den danske befolkning indflydelse men det var politikere der vedtog

til domstolenes senere afgørelse blandt andet om direkte virkning menneskerettighedsbeskyttelse og så videre

var nødt til at afgøre disse spørgsmål i konkrete sager mens medlemsstaterne ikke havde behøvet at overlade dem til domstolene vi skal passe på med

ikke enige i de afgørelser

om det fælles politiske projekt og hvordan det føres ud i praksis hvordan vi finder en vej til at varetage vores fælles europæiske interesser i nogle af vores europæiske nabolande er der lige nu en tendens til at man underkender de traktater og chartre vi er blevet enige om og det synes jeg er en sti vi skal være meget varsomme med at gå ned ad i lørdags var det både en og firs årsdagen

for murens fald og i den sammenhæng synes jeg

vi burde bruge vores kræfter på at kæmpe for at vi i vores eu samarbejde står fast på at unionen skal beskytte den menneskelige værdighed frihed demokrati ligestilling retsstaten og respekten for menneskerettighederne herunder rettigheder for personer der tilhører mindretal i alternativet mener vi derfor også at det er yderst vigtigt at vi har en domstol der sørger for

af den opfattelse at eu domstolen er for aktivistisk falder det tilbage på lovgiverne som mange andre ordførere også har været inde på hvis vi negligerer arbejdet med eu lovgivningen falder det tilbage på os selv domstolene dømmer jo blot ud fra den lovgivning der eksisterer derfor er det også kun klædeligt at holde øjnene

og ikke skyde domstolen i skoene at den er politisk hver gang man er

forstået som at domstolens fortolkninger går videre end hvad politikerne er blevet enige om eller skaber regler hvor ingen regler

eu regler eu domstolen er uden tvivl anderledes end de danske domstole ved sin dynamiske

retsskabende fortolkningsstil men retsskabelsen muliggøres også af et mere åbent og ufuldstændigt regelsæt i eu hvor otte og tyve medlemslande og europa parlamentet indgår enormt komplekse kompromiser i i deres daglige forhandlinger der siden skal implementeres nationalt og gennemføres i praksis det bliver så domstolens rolle at fortolke på ufuldstændige kompromiser og præcisere og præcisere de uklarheder der opstår når eu lovgivningen møder national ret og praksis i den kontekst er det næsten umuligt at eu domstolen ikke indimellem kan opleves

eu politiske kampplads har derfor afgørende betydning for hvad der i længden bliver konsekvensen af de juridiske fortolkninger og dermed får eu domstolen

rolle og indflydelse så hvis vi ikke

ind i fællesskabet og kæmper for hvad vi tror på får vi ingen politisk

domstol der værner om den fælles lovgivning og står vagt om de grundlæggende rettigheder vi har som eu borgere

fint at man lige giver en hilsen men man kan ikke læse

er meget mere omfattende meget mere politiseret og meget mere politisk end grundloven grundloven indeholder mest nogle spilleregler

så kan man bare kaste sig ind i kampen men er det ikke korrekt

ændre eu traktaten også i øvrigt sværere end det er at ændre den danske grundlov for det er relativt let i forhold til at ændre eu traktaten

og tvinger svenske arbejdere til at arbejde på elendige vilkår

arbejder på dårlige vilkår

hvor der kan være forskellige forhold og forskellige holdninger og meninger

en naturlig proces kan man sige når det er så stort og komplekst og med så mange lande som netop skal blive enige og vedtage

må sige

at man nu har menneskerettighederne skrevet ind i traktaten og vi kunne da også godt kigge på om man

det er vi meget åbne over for at kigge på således at det ikke kun er virksomheder der har

fordele det er vi meget åbne over for

også ligger os meget på sinde den første del af debatten har været præget af mange juridiske diskussioner og hele det her indgående juridiske kendskab til eu jeg er fuldstændig enig med df i den

kritik der er af eu domstolen mit udgangspunkt er et andet

ikke det juridiske kendskab

som år for år tømmer vores folkestyre for indhold det er problematisk

problematisk når vi har politikere i det danske folketing som lover danskerne

herre morten messerschmidt sagde tidligere at udlændingepolitikken

dom fra eu domstolen så viser det sig

så bliver man mødt af en aktivistisk eu domstol som siger at det her alligevel ikke kan lade sig gøre det er undergravende for vores folkestyre det er undergravende for vores demokrati og det medvirker til den øgede politikerlede som vi ser i de her år derfor er jeg fuldstændig enig med herre morten messerschmidt i at det er et alvorligt problem at eu domstolen er så aktivistisk jeg ved også at det blandt nogle af mine søsterpartier

hvor står man er man på den ene side eller er den anden side et parti er blevet splittet på det her område og derfor undrer det mig lidt at det her nystiftede parti som

finder det relevant at møde frem

så væsentlig en diskussion om eu det kan man

hvordan man nu forholder sig til det jeg deler nok ikke partiets holdning på det her område så for den del af debatten gør det ikke så meget men jeg synes at det når vi diskuterer noget

er så væsentligt og som er så vitalt og som til og med splitter partier og som måske

er vigtigt at få debatten og tak for det vi støtter

med hele fire jurister der viser sig fra deres absolut

det som aktivisme jo gør og som jeg også

meget kritisk over for er at det forskubber grænsen mellem politik og jura sådan at der bliver udført politik

instanser der ikke har noget demokratisk mandat til at gøre det det er selvfølgelig rigtigt nok hvad herre jan e jørgensen siger nemlig at danske domstole også i et eller andet omfang er en lille smule aktivistiske grundlovens § to og halvfjerds siger at der er post telegraf og telefonhemmelighed og det forstås i danmark på den måde at der også er

mailhemmelighed og det er jo strengt taget en slags aktivisme men det er en

er jo sådan set et problem som man tidligere har anerkendt her i danmark

københavnererklæringen det gjorde vi jo ud fra en erkendelse af at den europæiske menneskerettighedsdomstol

at det faktisk også er et problem hvis man slutter op omkring menneskerettighedssagen fordi

accepten af menneskerettighedssagen selv om man i princippet sådan set støtter

også til vores nye socialdemokratiske regering for at fortsætte den her linje med

kritisere domstolsaktivisme det er

domstole skal ikke føre politik det har de ikke noget mandat

og vi opfordrer regeringen til at opretholde en løbende kritik både af den europæiske menneskerettighedsdomstol og af

på spil jeg behøver selvfølgelig ikke at minde en socialdemokratisk minister om at en aktivistisk eu domstol kan underminere velfærdsstaten det

set i en dansk politisk optik men det underminerer jo også kontrollen med hvem der opholder sig på dansk territorium

opholde sig på dansk territorium det er jo sådan set

men det bliver jo gang på gang undermineret derfor er det

at der som man siger er musik i den tilgang

df foreslår altså at danmark mere vedholdende

har en jurisdiktion der ligger ud over tiltrædelsesvilkårene det kan man sagtens slå hårdere på hvis man vil og det lyder som en fornuftig

fik overdraget den her sag på et meget sent

derfor vil vi senere lade lade tilflyde meddelelse om

ordføreren kun har haft natten til at forberede sig

det vil jeg afstå fra men i stedet

bede ordføreren forholde sig lidt mere til det han indledte med i relation til

jura og og politik det det kan jo nogle gange være vanskeligt

den konstruktion vi har i danmark at få klart svar på om der er tale om en krænkelse af tiltrædelsesloven og dermed

vi så det som bekendt for et par år siden med

kunne ordføreren og ordførerens parti overtales til at man fik nogle bedre instrumenter sådan at folketinget kunne forelægge uklare sager

måske et mindretal af højesteretsdommere som så kunne vurdere sagerne og vende tilbage

nogle måneder måske altså en eller anden form for forfatningsråd eller noget

som ville styrke folketingets evne til at vurdere den grundlovsmæssige

det er fuldstændig korrekt hvad justitsministeren siger der er jo mange forskellige traditioner i europa og det er et stridsspørgsmål i mange lande

også et kæmpe stridsspørgsmål i usa ved udnævnelsen af højesteretsdommere hvor

en skarp og klar og åbenhjertig diskussion af de

vi vedtager at et forfatningsråd altså en mulighed for at folketinget kan få vurderet teknisk vanskelige sager af

jeg bare håbe på at ordføreren så vil være ordfører

egentlig forfatningsdomstol ville det nok kræve en grundlovsændring så vidt jeg forstår det ville det muligvis

jo noget man må se nærmere på men det er i hvert fald et spørgsmål som vi går ind til med en

aktivisme kontra dårlig aktivisme det er jo

klassisk juridisk fortolkning er der et skilt på indgangsdøren til en slagter hvor der står hunde må ikke medtages hvad gør man så hvis der kommer en mand med en elefant eller en løve

på skiltet så skal vi fortolke udvidende

global bevågenhed er udnævnelsen af nye højesteretsdommere i usa og der er jo selvfølgelig på overfladen altid det her spørgsmål der handler

man får en dommer der hælder til demokraterne eller en republikanerne men det er jo slet ikke det diskussionen drejer sig om det er om man vil have aktivistiske eller ikkeaktivistiske højesteretsdommere i usa

ved at en domstol laver politik

kan være noget besynderligt men en aktivisme

man ikke fra lovgivers side kan finde ud af

er jo i virkeligheden omgåelsen af det her princip med at træffe nogle afgørelser der ligger uden for

vi har jo ikke

eller at gøre danmark til immigrantland

jo i virkeligheden god og oplysende og interessant debat hvor vi nåede vidt omkring altså jeg havde for eksempel helt glemt loven om tidens bestemmelse

repeteret

var interessante synspunkter der blev udvekslet i virkeligheden er

i eu

de gerne vil ud er jo i deres gode ret til at sige at det her problem løser vi hvis vi melder os ud hvilket jo også

vel for tiden også tælles dansk folkeparti

gerne vil være i eu for tiden

jo ikke vælge handlemåden og sige at vi bare vil

at vi har en domstol som er aktivistisk så bliver man nødt til at finde handlemåder som ligger inden for de rammer som der er til at adressere den aktivisme og noget af det som

at opretholde dialogen dels i de konkrete sager men

diskutere det selv om

en domstol bare skal forholde sig til de sager som den får forelagt så er faktum jo også at domstole

omgivet af liberal alliances ordfører herre henrik dahl redegjorde faktisk på udmærket vis for hvordan det er blevet italesat med den aktivisme som den europæiske menneskerettighedsdomstol har udvist og

hvordan man kan forholde sig til det hvor man politisk har nogle holdninger til det

hvor det virker som om domstolen faktisk lytter

om domstolen jo gerne kunne sige

set ligeglade med men der er jo alligevel i virkelighedens verden en eller anden form for dialog

politiske kontekst som de er en del af og derfor nytter det også noget i forhold til eu domstolen at føre

kan man jo også tage greb som for eksempel det som vi så er

i dag og hvor der også synes at være et bredt flertal i folketinget

hvis man ved eu domstolen kunne afgive dissens noget af det der er godt ved den løsning er i modsætning til nogle af de andre løsninger vi har været

søren søndergaard pegede på nemlig besværligheden ved at ændre traktaten at muligheden for at

domstolen kræver en ændring af domstolens statut og ikke af traktaten og det vil sige at vejen til

umiddelbart men den er dog kortere og det ville da give os et værktøj

jeg tager med mig fra debatten i dag ud over det

har bakket op om det er at der faktisk er et bredt flertal i folketinget for at arbejde med eu domstolens aktivisme

noget som vi kan gøre lynhurtigt men det er en vej som jeg i hvert fald føler at regeringen har et solidt mandat i folketinget til

så tusind tak for en

det er også tak for den bekymring der er blevet givet udtryk for i forhold til

eu domstolen der har jo i den juridiske og

på tale jeg kan huske at

forud for topmødet i nitten seks og halvfems fremsatte

et forslag om at man indførte en vetoret på visse af eu domstolens afgørelser som så skulle træffes med et kvalificeret flertal

kunne det være en vej

det er jo meget ofte medlemslandene mod eu systemet vi oplever det vil også være ministeren bekendt fra de sager hvor danmark har interveneret at det ofte

til femten medlemslande der bliver underkendt over for kommission og parlament

man jo i det gældende eu retlige system sådan som det er med parlamentet med rådet med kommissionen og

set det politiske værktøj der hvor det bliver kompliceret er selvfølgelig der hvor det er en traktatsfortolkning der er tale om hvor man altså vil insistere på hvis det skal til

ind og ændre selve traktaten

så skal man gøre sig til overdomstol over domstolen i virkeligheden tror

i lade være med at være så aktivistisk i sin fortolkningsstil det er et komplekst spørgsmål som ikke kan

hænger jo lidt mere sammen end jeg synes ministeren giver udtryk for nu nævnte herre jan e jørgensen tidligere cassis de dijon dommen som jo skabte en fuldstændig junglelovstilstand hvor alt hvad der

aktuelt kunne forhindre den fri bevægelighed var i strid med traktaten

jo handlingslammede og måtte vente på keckafgørelsen ti år efter som

de dijon afgørelsen der ville det måske være rart hvis politikerne havde et redskab

direkte eller indirekte og som i jo virkeligheden er et meget godt eksempel på det søren søndergaard sagde tidligere

med den her formulering af sætningen og som jo bekræfter den der aktivisme

herre anders fogh rasmussen den daværende statsminister sendte til eu domstolen i vaxholmdommen

man både siger at det her ikke er i overensstemmelse med danmarks tiltræden og

det gjorde man så og det siger jo noget om hvor svært det her er så skal jeg bare

sidst til til ministerens orientering

stadig væk er imod eu

enhedslisten stadig væk ønsker en udtræden af eu det vi har sagt

en folkeafstemning før der er et alternativ og det er jo blandt andet belært af det der er foregået i storbritannien

som befolkningen har mulighed for at

ellers giver den folkeafstemning ikke så meget mening og det betyder selvfølgelig også at vi er enige i at der er en periode indtil da hvor vi skal arbejde altså

ikke var nok inde i enhedslistens aktuelle politiske positioner og og så er min taletid næsten ved at

virkeligheden er er brevet jo udtryk for noget af det som vi diskuterer i dag på en interessant måde nemlig

en statsminister siger her er jeg fra den politiske bane nødt til at prøve at spille ind

sige før at en af de muligheder vi har for at påvirke domstolens

en anerkendelse af at den kontekst som omgiver

det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke synes det er langt nok

som ligger nu med opbakning fra socialdemokratiet fra venstre

konservative fra sf som jeg formoder er

et udkast en ændring af nuværende praksis

redegøre for hvilke af de store sager

har haft betydning for befolkningen altså

om om der skal tildeles offentlige ydelser

de her store områder hvilke af disse områder

at nærværende forslag vedtagelse

hvor domstolen går for vidt der kan også være

set også på domstolens aktivistiske fortolkningsstil

vedtagelse hvor vi siger hvis domstolen bare er aktivistisk på den måde vi godt kan lide det

den gerne være aktivistisk det går på det principielle i at den ikke skal være

om at det processuelle har betydning for de mennesker som man politisk er valgt til

passe på eller

at at tale på vegne af så kan ministeren redegøre for i hvilket i hvilket omfang den processuelle ændring som

have betydning for ganske almindelige danskeres oplevelse af om politikken bliver ført i danmark af det danske folketing

har den demokratiske legitimitet

det det drejer sig om hvis man får flyttet derhen

borgerforslag forhandlingen

det er en vigtig diskussion i regeringen deler vi den opfattelse at det er vigtigt at børn i vores indkvarteringssystem selvfølgelig skal behandles ordentligt børnene kan jo ikke selv ændre på deres situation og skal derfor skærmes så godt som muligt det er også vigtigt for regeringen at afviste asylansøgere efterkommer myndighedernes afgørelser og rejser hjem hvis de får endeligt afslag på asyl så familien kan komme videre med deres liv

af folkebevægelsen for asylbørns fremtid handler om de børn der bor på hjemrejsecenter avnstrup og udrejsecenter sjælsmark i nordsjælland

rejse hjem hvis afviste asylansøgere vælger at medvirke

er det faktisk sådan i dag at de som udgangspunkt kan udsendes inden for den nærmeste fremtid og derfor vil jeg tillade mig at tage afsæt i de børn der bor på udrejsecenter sjælsmark hvor børnene netop kan risikere at skulle tage ophold i mange år fordi deres forældre ikke medvirker til udsendelsen folkebevægelsen for asylbørns fremtid foreslår for det første at alle afviste familier som ikke har kunnet udsendes atten måneder efter det endelige afslag bliver tildelt midlertidig opholdstilladelse for to år ad gangen

for det andet at alle afviste børn garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af forældrene indtil udsendelse eller opholdstilladelse er muligt jeg forstår det sådan at forslagsstillerne ønsker at børn i en fastlåst udsendelsesposition ikke risikerer at blive hængende på udrejsecentrene på ubestemt tid og det er jeg sådan set meget enig i jeg ønsker heller ikke at børn bliver hængende på udrejsecenter sjælsmark faktisk er det også sådan at der allerede i dag er adgang til at meddele opholdstilladelse til personer der ikke har kunnet udsendes i atten måneder en midlertidig opholdstilladelse som såkaldt udsendelseshindret

jo sætte punktummet dér og dvæle ved det

at vi alle er enige om den sag men jeg tillader mig alligevel at lægge til grund at ønsket er at man skal have sådan en opholdstilladelse uanset omstændighederne

og derfor må udgangspunktet alt andet lige være at de skal rejse hjem og når man i dag kan få en opholdstilladelse som udsendelseshindret

og hvorfor er det så sådan jo det er det jo fordi det ikke er meningen at afviste asylansøgere skal stilles en gulerod i sigte ved ikke at efterleve afgørelsen om at rejse hjem man skal altså ikke kunne modarbejde sig til en opholdstilladelse i de få tilfælde hvor det ikke er muligt at udrejse

få en midlertidig opholdstilladelse som udsendelseshindret adgangen til at få sådan en opholdstilladelse

selvfølgelig også være set i lyset af at det som nævnt som udgangspunkt kan lade sig gøre at rejse hjem

forslagsstillerne foreslår derudover at alle afviste børn skal have ret til mad lavet af forældrene indtil udsendelse eller opholdstilladelse er muligt

gerne understrege at regeringen allerede har gjort det muligt for familierne på sjælsmark at spise uden for cafeteriaets område det var faktisk noget

enig med forslagsstillerne i at der er forhold vedrørende familiernes spisesituation der kunne indrettes på en mere hensigtsmæssig måde

også igangsat et arbejde med blandt andet at tilpasse den fysiske indretning af cafeteriaet så de enkelte børnefamilier får mulighed for at sidde mere afskærmet fra centerets øvrige beboere det foreslås også i det her borgerforslag at alle børn af afviste asylansøgere garanteres optagelse i folkeskolen jeg mener dog ikke

har i lighed med andre børn ret til at modtage undervisning det kan ske på den interne skole som bliver drevet af røde kors eller det kan ske i den kommunale folkeskole det er lidt forskelligt det er vigtigt for regeringen at børn af afviste asylansøgere selvfølgelig fortsat kan gå i skole og at de kan deltage i aktiviteter der sikrer en meningsfuld hverdag

det er ikke afgørende for regeringen om den her undervisning foregår i en folkeskole eller ej

at undervisningen svarer til det der almindeligvis tilbydes i folkeskolen jeg tror også at

at overlade bare lidt plads til at der kan foretages individuelle vurderinger af

meget opmærksom på at vi skal tage hensyn til de børn de skal komme godt videre

med deres familie derfor har jeg også bedt

mit ministerium om at kigge på hvordan vi bedst understøtter at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem og hvordan indkvarteringen af de udlændinge skal være mens de forbereder hjemrejsen og her har vi

enhedslisten og det radikale venstre at vi på baggrund af anbefalingerne fra røde kors og ombudsmanden vil

ændre de her forhold

men regeringen ønsker ikke at afviste asylansøgere der ikke efterlever kravet om at rejse hjem og ikke medvirker til deres udrejse får mulighed for at skabe sig et opholdsgrundlag i danmark

forhandlinger med sf og enhedslisten om at ændre nogle af de her forhold på udrejsecentrene for for asylansøgere som ikke

radikale venstre og her havde vi blandt andet diskussioner omkring forholdene på

på udrejsecenter sjælsmark og her besluttede vi at vi med afsæt i anbefalinger fra blandt andet røde kors

de peger blandt andet på de tilbud der bliver givet i daginstitutionerne og børnehaven på klubtilbud i fritidslivet og det synes jeg faktisk er nogle gode anbefalinger og med baggrund i det

tror ministeren at der vil være flere

der vil være flere der medvirker eller færre der medvirker og netop fordi jeg ikke tror at det har betydning for om familierne medvirker eller

synes jeg også at der bør være plads til i det danske samfund at sikre nogle forhold for de børn så vi skærmer

kan fra den situation de uforskyldt

der kan være mange aktører i i de her asylsager som man kan være træt af men man kan ikke

en og tres procent af børnene sandsynligvis opfylder kriterierne for en børnepsykiatrisk diagnose og yderligere nitten procent muligvis vil gøre det mener ministeren

de forhold som børnene lever under

i de her tilfælde jeg har også

den redegørelse som folketingets ombudsmand har lavet om forholdene på udrejsecenter sjælsmark

vurderingen i hvert fald fra ombudsmanden at vi ikke krænker børnekonventionen eller andre konventioner det er jeg rigtig glad

kan forstå at ombudsmandsrapporten konkluderer

det ved jeg godt jeg tror bare det

de har det svært fordi de er i en situation hvor de vokser op i et land hvor de ikke har nogen opholdstilladelse og hvor de ikke har nogen fremtid selvfølgelig har de det svært vores opgave er så at sørge for at de har det

et andet forhold til det det er noget sværere

vi har mange som kommer hertil illegalt og som frivilligt rejser hjem og så har vi nogle som kommer hertil illegalt og som ikke frivilligt rejser hjem nogle af dem bor på sjælsmark og nogle af dem har børn i forlængelse af dfs spørgsmål tidligere bliver jeg nødt til at spørge ministeren ikke med hjertet men helt rationelt er det ministerens vurdering

som frivilligt rejser hjem

at hvis vilkårene på sjælsmark forbedres hvis der bliver en mulighed fra en midlertidig opholdstilladelse efter atten måneder men først og fremmest hvis vilkårene på på sjælsmark forbedres

ikke øge incitamentet for for flere til at blive og forsøge

i sig selv vil få folk til at modarbejde deres egen hjemsendelse det er klart men vi mener at der er plads og rum til at forbedre dem

det har nogen konsekvenser for det

hvis vi siger at man får en opholdstilladelse bare det

spørgsmål om hvad den aftale som

og som blev indgået med enhedslisten

lige læste de få linjer op fra aftalen eller i hvert fald lige præciserede hvad den aftale går ud på sådan

en god aftale for den betyder at børnene skal ud af sjælsmark

en aftale som vi har indgået jeg synes måske nok at der er gået meget lang tid for at få den aftale implementeret

det skal ske på en måde hvor der både bliver taget hensyn til personalet og til dem der bor på sjælsmark og også på en måde hvor

det skal helst ikke ske med hovedet under armen men altså det her har ligget på mit skrivebord fra den dag jeg trådte ind og det gør det fortsat

socialdemokratiet i deres valgkamp sagde at de ville

så vil få mange mange flere som ikke ønsker

rejse hjem men selvfølgelig i sætte sig på halen og bagbenene fordi de ved

der skal være nogle flere aktiviteter eller som ministeren også sagde der skal være nogle flere tiltag

når de tager hjertet med ikke synes om børn har ondt af børn men vi har også en forpligtelse

vi har en lovgivning der siger at der er nogle mennesker

hvordan får vi dem til at rejse ud igen jeg vil gerne lige have at ordføreren præciserer

vil være flere børnefamilier

vil gå aktivt ind i at blive udsendt

og så nævner man nogle småting altså at folk kan få lov

men hvorfor er man ikke stolt over at vi har lavet en aftale om at børnene ikke lide under forældrenes valg

hvis jeg var socialdemokrat så ville jeg gå offensivt ud

over på sit værelse og sidde sammen med familien og spise den

man skal sidde i en kantine hver dag

ikke noget at være stolt over i en situation hvor børn ikke af deres forældre kan lære hvordan man laver maden i det land som socialdemokratiet ønsker de skal tage hjem til og hvor man ikke kan indrette det på en sådan måde

at lave maden og vænne sig til den måde

det er det vi skal have igennem og det forstår jeg også at vi er enige om i den forståelsesaftale men det er mere det at man snakker om

meget meget små ting i stedet for at italesætte

regel om at børn har ret til et godt liv kan tilgodeses

brødre som politiken har skrevet meget om som får afslag

sender man dem tilbage og det ender med at lillebroren bliver slået ihjel så mit spørgsmål til

skal man så stadig sendes hjem hvis man får

forståelsespapir og parlamentarisk bagland skulle

sådan læner sig op ad det har

været diskuteret frem og tilbage hvorvidt de forbedringer som står i forståelsespapiret og som bliver diskuteret nu vil få konsekvenser for hvor mange illegale indvandrere som frivilligt rejser ud

den tidligere regering inklusive df og plus nye borgerlige har nok den holdning at det er bedst at holde fast i at der er så lidt gunstige vilkår for at være her som overhovedet muligt

øge incitamentet til at man rejser frivilligt når det er sagt

stå her og tro så derfor vil jeg gerne spørge ordføreren i det omfang det skulle vise sig at man nu forbedrer vilkårene for børnefamilierne og det rent faktisk

en betydning for hvor stor en andel der rejser ud frivilligt og hvor mange der fastholder at de gerne vil blive i danmark og at vi dermed står med endnu større problemer er socialdemokratiet så indstillet på at

lempelserne tilbage eller er man klar til at tage ansvar for at man så har skabt et værre udgangspunkt

spørgsmål som ikke handler om præmissen eller en tro men som handler om i tilfælde af at de her lempelser eller ændringer lad os kalde dem det for at komme socialdemokratiet

får betydning for hvor mange illegale migranter der frivilligt rejser ud

danmark er socialdemokratiet så indstillet på at rulle de

er meget trist når familier nægter at acceptere et afslag på asyl og i stedet vælger at blive boende på et udrejsecenter det er ganske enkelt ikke meningen at man skal bruge sit liv på sådan et udrejsecenter det er et midlertidigt opholdssted hvor man skal bo indtil man rejser ud

at når vi har familier som vælger at blive boende på et udrejsecenter i måneder og år så skyldes det

at følge myndighedernes afgørelse og rejse hjem det er venstres helt klare holdning at personer der har fået afslag på asyl selvfølgelig skal rejse hjem det gælder også familier med børn vi må ganske enkelt holde fast i at der er tale om udlændinge som har været igennem alle de relevante instanser og fået endeligt afslag på asyl de har ikke behov for vores beskyttelse og derfor skal de forlade danmark når det så er sagt erkender jeg fuldt ud at det her ikke er en let snak for forældrenes beslutning om ikke at efterkomme de danske myndigheders afgørelse går jo ud over resten

jeg forstår udmærket godt at man gerne vil blive i danmark men når det nu engang

er løsningen ikke at tage sine børn

det gør mig uendelig trist når forældre som kunne rejse hjem i morgen og skabe sig et nyt liv hvis de ville vælger at nægte at forlade danmark for den beslutning forældrenes beslutning går i sidste ende ud over børnene beslutningsforslaget som vi behandler i dag som oprindelig har været borgerforslag indeholder to dele for første ønsker forslagsstillerne at vilkårene på udrejsecentrene

ønsker forslagsstillerne at alle afviste familier som ikke har kunnet udsendes atten måneder efter endeligt afslag skal have midlertidig opholdstilladelse for venstre er det afgørende at et udrejsecenter

et sted hvor man skal opholde sig midlertidigt og udrejsecenteret skal derfor være indrettet derefter begynder vi at ændre forholdene så et ophold på et udrejsecenter

altså blive sværere at få afviste asylansøgere til

vi er i venstre imod kraftigt imod at man skal kunne vente sig til en opholdstilladelse det er muligt at udrejse frivilligt til stort set alle modtagerlande endda med støtte fra den danske stat og derfor må vi holde fast i at man skal forlade danmark når man har fået afslag på asyl indfører man en mulighed for

til opholdstilladelse fjerner vi incitamentet for de afviste asylansøgere til at rejse hjem

i danmark og det vil helt sikkert at gøre det sværere at få de afviste asylansøgere til at rejse hjem det ønsker

at være med til og af

kan venstre ikke støtte

der er forældre der drikker langt mere end de burde der er forældre der ikke

på forældre der slår deres børn der er

er fuldstændig uegnet til at tage sig af deres børn

eksempler i det danske samfund på forældre

for deres børn men det er vel altid vores udgangspunkt at

børnenes parti er det ikke er det ikke altid vores udgangspunkt at når forældre ikke tager ordentlig vare på

så kan det godt være at det var fordi jeg ikke lige hørte helt efter men men

naturligvis er en forskel på hvordan det danske samfund reagerer på mennesker som har fået afslag på asyl og derfor sidder i et udrejsecenter

kunne rejse hjem i morgen hvis de ville og hvilke forhold vi tilbyder dem

og så hvilke forhold vi tilbyder de børn der har opholdstilladelse i danmark der er forskel og der skal være forskel jeg må også sige

dybt bekymret for at enhedslisten sidder i en magtposition i dansk politik

den holdning tilsyneladende ikke gør sig gældende hos enhedslisten til spørgerens

vi bakker op om de forhold der var på sjælsmark

at man ikke siger at det er børnene der er ansvarlige for deres forældres

om den politik venstre havde før valget i forhold til sjælsmark

faktisk findes partier i folketinget som mener det samme efter valget som de gjorde før valget men det er nu engang den stil vi anlægger i venstre

herre lars løkke rasmussen var siddende statsminister

nu siger herre morten dahlin at venstre mener det samme før og efter valget men

herre lars løkke rasmussen lagde op til at ændre på sjælsmark men måske herre morten dahlin kan fortælle hvad det var

der skulle åbenbart foretages nogle ændringer ændringer ifølge

sagde at der skulle laves noget om på sjælsmark hvad var det som herre lars løkke rasmussen gerne

venstre står på mål for de forhold som vi selv indførte på sjælsmark før valget og det gør vi også nu

har undret sig over både i valgkampen og også

på det her punkt jeg ved hvor venstre står og stod da fru inger støjberg var minister før valget var udskrevet og hvor der var

på det her område så blev valget udskrevet

jeg har også forstået på venstre efter valget at det man sagde før valget siger man også efter valget det gælder blandt andet for det her med at man vil bruge en stor del af det økonomiske råderum det lever man nu op til så derfor

lars løkke rasmussen lovede i valgkampen nemlig at han ville lempe vilkårene for børn på sjælsmark er det eller er det ikke

en fortalelse fra ordføreren der måske kan sige det lidt mere præcist altså venstre står på mål for

de forhold der var på sjælsmark før valget og det gør vi også efter valget

spørgeren skal være velkommen til at stille det samme spørgsmål igen og jeg kan

løkke undsiger støjberg åbner for at afviste på sjælsmark

laver et kursskifte må man nok sige i udlændingepolitikken efter valget er udskrevet og et skifte som også

fra både inger støjbergs linje og det man har har stået for tidligere jeg håber at svaret er at den vaklen der var i valgkampen ser vi ikke længere

det ret klart om det som lars løkke rasmussen

sagde her nemlig da han undsagde inger støjberg

venstre på nogle områder skulle ændre

politik skal vi nok gøre alle inklusive spørgeren opmærksom på det men vi står selvfølgelig på mål for den politik vi selv førte da vi var i regering

måske skal gentage det to gange mere

ordføreren bekendt med at en familie efter afslag

har fået ophold fordi deres sag var

tolkningen simpelt hen er utilstrækkelig mener ordføreren

mener ordføreren at man kan have tillid til afgørelser der bygger på mangelfuld tolkning og er ordføreren åben over for at man går tilbage og kigger på de sager

folketinget men vi mener selvfølgelig også at det er nødvendigt at sikre at der er en kvalitet i de myndighedsafgørelser der er

forvente at ministeren indkalder til drøftelser om hvordan vi får kigget på at hæve kvaliteten hvis der

det er et borgerforslag der har opnået halvtredstusind underskrifter

ret til at blive diskuteret i folketingssalen

får lov til at give vores mening om

der skulle spørge om hvordan vi står efter valget

i danmark er vi et retssamfund vi har en grundig og en fair rettergang og borgerne har fået mulighed for at få prøvet deres sag op til flere gange

et stort og grundigt arbejde forud

de beboere der så bor på vores udrejsecentre har således ikke længere lovligt ophold i danmark

er forpligtet til at rejse ud

bemærkningerne til det her borgerforslag og jeg citerer et udrejsecenter må betragtes som en en afgangshal i en lufthavn

skal opholde sig indtil man så frivilligt burde rejse hjem fordi man ikke længere har lovligt ophold det er jo vigtigt at sige at de

børn som gidsler der er jo ikke nogen i den her sal som er onde ved børn eller ikke ønsker børn det

sammenhæng ønsker man jo at børn også vokser godt op og derfor kan

at venstre ikke har ændret synspunkt i udlændingepolitikken

jo kede af at høre at socialdemokratiet

også på det her område slækker på det som de sagde

har den holdning at det er forældrenes skyld fordi

kort øjeblik accepterer den præmis at det er forældrenes skyld

tænker på barnets tarv

ikke stadig et ansvar for at tage os af børnenes

som er danske statsborgere alle børn som har lovligt ophold i danmark men vi taler altså om en lille gruppe af mennesker her som ikke længere har lovligt ophold i danmark og jeg startede

vi har et retssamfund hvor hvor vi grundigt bearbejder de sager vi har og når man så vurderer at der er nogle familier der ikke

bor udenfor danmark men alle dem som bor i danmark som har dansk statsborgerskab og som har

på dansk jord og for argumentets

men har vi så stadig ikke ifølge børnekonventionen ifølge

nogle går i daginstitution og nogle gør noget andet

de basale ting det er klart og tydeligt

før valget og dem står vi også på mål for efter valget

et lovforslag fra den siddende regering om at man vil

familier som kan

at blive siddende stille og roligt og vente og

et ophold i danmark som de i bund og grund ifølge lovgivningen ikke har ret

sjælsmark som skal være en midlertidig foranstaltning for at folk rejser ud

at statsministeren i valgkampen sagde at børnefamilier

skulle ud af sjælsmark

ordføreren stod og talte om heroppe

man skulle ud af sjælsmark det synes jeg er en helt anderledes udtalelse

derfor vil vi i radikale venstre ikke være med til at straffe

forældres ugerninger eller fejl det kan aldrig og må aldrig blive børnenes

er vi meget glade for at over halvtredstusind danskere har skrevet under på det her borgerforslag hvis hovedformål vi støtter varmt og fast

her er tale om børn som i forvejen har meget at slås med og jeg er sikker på at længerevarende ophold vil påføre dem flere traumer end de allerede har et udrejsecenter må betragtes som en slags afgangshal i en lufthavn hvor man venter kortvarigt

uanset hvad man mener om deres forældre radikale venstre er helt på linje med det her citat fra børns vilkår udrejsecentre er kun noget

skal bo på kortvarigt inden udsendelse det skal ikke være et sted hvor man bor permanent

lukke ned for udrejsecentre vi socialistisk folkeparti og enhedslisten fik kæmpet igennem at socialdemokratiet skal finde et andet sted til børnefamilierne hvor man også lever op til de forslag som ombudsmanden og røde kors er kommet med

en forudsætning for en finanslov at socialdemokratiet lever op til den aftale vi har lavet og finder et andet sted til børnefamilierne radikale venstre er støttere af borgerforslagets formål om at børn

forslaget indeholder dog også et sideforslag om at alle afviste og udviste familier skal opnå opholdstilladelse automatisk efter atten måneder

jeg forstår at enhedslisten og sf er samme sted og sammen med de partier vil vi stille ændringsforslag om det forhold i udvalgsarbejdet børn er børn og børn skal vi som samfund behandle ordentligt tak til de mange borgere som har skrevet under

engageret sig i det her spørgsmål radikale venstre er helt enige i at børn ikke skal vokse op

til alle der har skrevet under på borgerforslaget

igennem en række år har arbejdet for at sikre børn i asylsystemet bedre vilkår og ret til en

det arbejde der er lavet er helt uvurderligt og det har været afgørende for hvert eneste af de fremskridt som er kommet på det her område alle der har været på udrejsecenter sjælsmark burde vide at det ikke er et sted for børn både røde kors ombudsmanden børns vilkår red barnet og

flygtningehjælp har kritiseret forholdene og det er mig fuldstændig ubegribeligt at vi i danmark den dag i dag har børn boende

bliver behandlet på den måde det er heldigvis lykkedes at lave en aftale med det nuværende flertal om at børnefamilierne skal ud af sjælsmark og det var ikke lykkedes uden at alle de mennesker uden for folketinget havde råbt sagt fra over for den umenneskelige behandling der har været tilfældet indtil videre og derfor er det her borgerforslag uanset om det konkret bliver vedtaget

mellem regeringen enhedslisten radikale og sf om at børnefamilierne skal bo et andet sted børnene skal gå i almindelig folkeskole

mulighed for selv at lave mad med mere og så skal de i øvrigt opfylde de krav som røde

opstillet om gode dagtilbud og fritidstilbud for at sikre børnene noget der minder om et børneliv vi er kommet så langt som at børnefamilierne skal ud af sjælsmark og det er rigtig godt men som tidligere ordførere har været inde på stopper det

i enhedslisten mener vi at børn i asylsystemet

ret til at bo uden hegn og uden adfærdskontrol at det skal være muligt for børnefamilier kan bo i mindre enheder så de kan få et familieliv at børn i det danske asylsystem har ret til en tryg barndom derfor kan vi varmt støtte op om borgerforslagets anden del

andre ordføreren har været inde på fra

kan vi ikke støtte borgerforslagets første del forslaget indeholder

som bekendt at afviste asylansøgere

der ikke har kunnet udsendes inden for atten måneder efter endeligt afslag

to år med mulighed for forlængelse selv om forslagsstillerne argumenterer med at forslaget giver politiet atten måneder til at facilitere en udrejse

mener vi faktisk ikke at det her forslag er rimeligt vi frygter at konsekvensen af forslaget

det er lande som iran og irak danmark har en hjemsendelsesaftale med somalia men jeg tror ikke at det skulle være mere sikkert at blive udsendt til somalia end til irak derfor virker det mærkeligt at opholdstilladelsen skal afhænge af

er en hjemsendelsesaftale med oprindelseslandet ligesom at man ikke skal kunne vente sig til opholdstilladelse fordi man modsætter sig en afgørelse

så ville det ikke give nogen mening at lave en individuel behandling så kunne vi stryge hele den del og der er jeg enig i at der er rigtig mange mennesker som har et oplagt krav på asyl som vi skal prioritere

for vores vedkommende er vi rigtig glade for at vi er nået så langt

vi ikke nået i mål den kamp skal fortsætte og vi håber at rigtig mange der sidder og lytter til det her vil være med til at fortsætte den kamp

at at de her børn skal flyttes et andet sted hen hvor det så bliver bliver må vi

er det os som folketing eller er det samfundet

grundlaget for at den nuværende regering er etableret og hvis opfyldelse også er grundlaget for at

grundlæggende synes at det er

ved jeg der sker jer ikke noget hvis i vender tilbage

så i kan ikke få asyl i danmark hvis der

så kan godt forstå at de ikke vil medvirke til at rejse ud det kan vi sige er forkert men det skal

var uenige i en anden lovgivning vi havde i danmark skulle vi så lade være med at følge den fordi vi syntes at vi kunne argumentere

forhindrede deres børn i at få undervisning både derhjemme og i skolen ja hvor som helst

blev ramt af deres forældres svigt og handler om

dansk folkepartis medlemmer godt kan forstå når de tænker sig om

borgerforslag som sikrer at emner som har en stor interesse i befolkningen bliver behandlet af

borgerforslag har opnået over halvtredstusind underskrifter tyder det jo selvfølgelig på at der er en stor interesse for emnet i

at der bliver skabt en debat

godt at det bliver taget alvorligt af folketinget og

beslutningsforslaget vi kommer ikke til at

stemme for beslutningsforslaget og det gør vi ikke af mange af de samme årsager som andre ordførere har været inde på der er nogle principielle ting i spil

asylansøgere på i danmark

et svært emne det er svært at kigge på at der er børn der ikke har

det vækker selvfølgelig følelser i os alle sammen når vi kan se at der er nogle børn der for eksempel ikke får den skolegang som de burde have under

vi gerne ville have vi kunne give dem vi har i danmark besluttet at vi ikke mener der er plads til alle dem der søger

i danmark og det betyder at nogle af dem bliver afvist det gør de ud fra de regler som det danske folk har bestemt gennem deres repræsentanter her i folketinget det nyder generelt bred opbakning i befolkningen og også i det politiske system at vi er nødt til at afvise en lang række asylansøgere man kan være uenig i hvem der bliver afvist man kan være uenig i de regler vi har stillet op

fuldstændig legitimt og validt synspunkt at man synes at der skulle være flere der blev lukket ind i danmark og

godt have den holdning men det man nok ikke rigtig kan indtage som holdning er at

vi har besluttet at man ikke skal have ophold i danmark så skal man alligevel have adgang

er ved at være i danmark derfor er det jo at vi står i den her situation nemlig at når nogle mennesker ikke vil følge den afvisning de har fået jamen så kan de desværre ikke få adgang til de goder der er

det danske samfund hvis man gav dem adgang til de goder

om udvisning og så blive

og vi ønsker jo ikke at det skal blive mere attraktivt for

have nogle vilkår som vi egentlig godt kunne tænke os var bedre

det var langt bedre hvis vi havde et effektivt udvisningssystem

gode vilkår mens de var

alligevel være sikre på at de forlod landet det ville

bedre situation men vi står desværre den situation at det betyder noget hvor attraktive vilkår der er

så

at det også må være klart

situation som man bringer sig selv og sin familie i når man nægter at overholde lovene i danmark det er generelt sådan at hvis man nægter at overholde lovene i danmark

myndighederne så kan man komme i en ubehagelig situation

betale sin skat eller hvis man nægter at følge færdselsloven

at betale de bøder man får så ender man

kommer til at være på kant med myndighederne og stiller sig selv

det der er tale om her desværre når alt det er sagt

ønsker at diskutere forholdene for asylansøgere på udrejsecentrene det vil vi gerne

forholdene ikke er som vi ønsker det

asylansøgere skal sendes ud af danmark og vi kan ikke stemme for et beslutningsforslag hvor der står at man skal opnå

i danmark i atten

efterhånden alment kendt eller burde i hvert fald være det i denne forsamling at en screening af børnene på udrejsecenter sjælsmark har vist at en og tres procent af børnene sandsynligvis ville opfylde kriterierne for en børnepsykiatrisk diagnose og at yderligere nitten procent muligvis ville gøre det

i forældregruppen havde firs procent mistrivsel i en grad der kan svare til en psykisk lidelse det var for et år siden tallet er uden

gjorde børnepsykiater bente rich i en artikel i kristeligt dagblad opmærksom på at børnene ud over diagnoserne

depression også har forstyrrelser i forhold til at planlægge og tage beslutninger

som giver børnene kroniske skader hvis de ikke behandles hurtigt sådanne forstyrrelser dækker over en manglende evne til at nå

ved effektive og hensigtsmæssige handlinger kaldet selvregulering barnet har vanskeligheder med at lære at

med abstrakt tænkning med

en erfaring ud fra tidligere handlinger

at opbygge et indre sprog til at planlægge reaktioner og handlinger et flertal i folketinget har med åbne øjne valgt at anbringe børnene under en mistrivsel

at de hver dag bliver mindre i stand til at udrejse

i deres hjemland skulle gøre dem i stand til at vende hjem når man spørger forældrene hvorfor de ikke er rejst hjem svarer de enstemmigt at det ville være at underskrive deres egen dødsdom men det tages ikke alvorligt hverken af de myndigheder der afgør

af udlændinge og integrationsministeren der gentagne gange har udtalt at der ikke findes nogen

og at de tager deres børn som gidsler

er topmålet af uhørt magtfuldkommenhed som ovenikøbet har kostet menneskeliv selvfølgelig er der begået fejl senest er det blevet påvist at de irakere der søgte beskyttelse i brorsons kirke brorsons kirke efter at have fået afslag

efterfølgende fik asyl i danmark eller rejste ud og

fik asyl i andre europæiske lande rigspolitiet som står for

at de såkaldte motivationsfremmende tiltag ikke får flere til at udrejse frivilligt det eneste

er en konsekvent og overlagt nedbrydning af de børn og deres forældre der er kommet til danmark for at søge beskyttelse

og lave nye regler for de kriterier der bruges til at bedømme asylansøgernes ret til asyl en enkelt ting blandt mange er at optage politiafhøringerne på bånd eller video så man kan opdage de tolkefejl som i mange tilfælde

og derfor får afslag på asyl alternativet bistår gerne med udarbejdelsen af sådanne regler når det er sagt er dette forslag et lille skridt i den rigtige retning alternativet støtter derfor forslaget om at afviste asylbørn skal garanteres optagelse i folkeskolen

ret til mad lavet af forældrene indtil udsendelse eller opholdstilladelse er mulig

der skal sikres bedre levevilkår i hjem og udrejsecentrene i de atten måneder de afviste børn

skal vente på udsendelse eller midlertidig opholdstilladelse

at det man har bestemt her

det der bliver udført af myndighederne hvis man vedtager det som står i borgerforslaget og beslutningsforslaget her om at man kan vente sig til opholdstilladelse i danmark

forhale sin sag så meget at man opnår det som man gerne vil have

så vil det forhindre den udlændingepolitik som et flertal i folketinget ønsker uanset om den er

ville det være i strid med det som et flertal i befolkningen og et flertal i folketinget ønsker

ingen mening at sige at man skal kunne vente sig til en opholdstilladelse og det er

at der lader til at være enighed om i folketinget en anden forudsætning

forældrenes ansvar vi har så også i danmark og gudskelov for det en forudsætning som siger at hvis man omsorgssvigter sine børn altså hvis der er

tager vare på deres børn så skal staten og det offentlige gribe ind men staten og det offentlige må naturligvis ikke tage ansvaret fra forældre

deres børn og her ligger jo det andet dilemma

at her skal man som stat gå ind

særligt ansvar for nogle børn som forældrene bringer i en ulykkelig situation fordi de her forældre nægter at rejse ud altså forældre som opholder sig illegalt i

skråplan jeg er fuldstændig med på

fordi der er børn der er involveret

nogle situationer og der er så store ting på spil som der er her

eller yderligere lempelser af udlændingepolitikken vil jo

måske lidt mindre vidtgående vil det være at dem der har søgt hertil og som har fået afslag på ophold vil undlade at rejse ud

peger jo fuldstændig entydigt i retning af at flere naturligvis vil søge hertil hvis man ved at man bare kan vente sig

opholdstilladelse for så betyder det at hele asylsystemet uanset hvordan vi vedtager at indføre det er trådt under fode den anden del som handler om hvordan vilkårene

på et udrejsecenter i tilfælde af at vi har et udrejsecenter i danmark og indretter det som man har gjort på nuværende tidspunkt skruer måske ved den der

vil vælge at rejse ud og hvor mange der vil forsøge at blive lidt længere

er nogen af os her der tror at et liv på sjælsmark fordi man får lov til at spise med sin familie eller får lov til at lave maden selv bliver tilnærmelsesvis som et almindeligt liv i danmark men hvis det alligevel er det der gør at man synes at vilkårene for at rejse ud bliver for

retsmæssigt krav til at få ophold i andre lande hvis den balance

bliver tippet står vi et skidt sted

er dybt bekymret når jeg hører socialdemokratiet

hvis man først har lempet vilkårene er man så også klar til at tage det opgør det kræver at stramme det igen

at stå på mål for det her

at tænke vores nuværende minister jeg føler med dig hvis du havner i en situation som jeg frygter at du gør hvor man lemper vilkårene flytter børnene ud af sjælsmark og det påvirker hvor mange mennesker der frivilligt rejser ud og du så efterfølgende skal lave det beskidte arbejde igen

forslaget her hverken det ene eller det andet vi skal ikke risikere at flere kommer hertil og vi skal gøre alt hvad vi kan for at dem der opholder sig illegalt i danmark rejser ud

incitamentet til at rejse ud bliver mindre altså hvis man skaber nogle vilkår for familierne hvor det incitament der gerne skulle være hvis man er illegal migrant i danmark til at rejse ud

og det er det jeg kan frygte det er klart at en eventuel løsning som kommer som konsekvens af forståelsespapiret jo enten kan lægge sig der hvor den er ansvarlig

den ene retning eller også kan den lægge sig der hvor det stikker helt af

jeg som jeg sagde tidligere er glad for at jeg ikke er

de forhandlinger som kommer til at foregå med den fløj som man nu har valgt at have bag sig

vi skruer på den anden men vi har en situation i danmark hvor vi i alt for lang tid har ført en udlændingepolitik som har peget i den forkerte retning og derfor

på danmarks vegne på danskernes frihed og fremtids vegne grundlæggende bekymret når man åbner for at man nu vil ændre vilkår for mennesker som opholder sig

uden retsgrundlag er rejst gennem mange sikre lande for at søge til danmark og søge ophold her

forbrudt sig mod loven og derfor står til en udvisning altså uanset om det er den ene eller den anden form for illegale migranter der opholder sig med børn så er det jo en forfærdelig situation

holder sig inden for konventionen

at vilkårene for børnene for at de kan få sundhed og uddannelse

man kan forvente sådan et sted men når det er sagt

dilemma som det jo reelt set er

skal vi tage børnene fra forældrene og konstatere at de svigter deres børn altså

så grufuld at vi mener at det er omsorgssvigt

betyde at man skulle tage børn fra forældre der opholder sig illegalt i danmark jeg har hørt lidt om det på et tidspunkt men ellers har jeg ikke hørt det foreslået det andet er at man giver hele familier langt bedre vilkår og siger at så må i leve som danskere gør i øvrigt

så bare en situation hvor jeg siger at det vil få nogle helt andre konsekvenser

illegale migranters lyst til

kaster ansvaret væk fra os og vi har travlt med at sige at det er forældrenes skyld og igen for argumentets skyld om vi anerkender om vi siger at fint det er forældrenes skyld så er realiteten at vi godt kan forbedre forholdene for børnene en og tres procent

lidelse uanset hvad forældrene har truffet af beslutninger kan vi godt forbedre

alternativet ikke bliver enige på det punkt men jeg vil gerne

de samtaler der ligger til grund for om man kan få asyl eller ej

tænkes at nye borgerlige vil gå med til at man båndede de samtaler så

man kunne styrke retssikkerheden og man kunne træffe nogle rigtige beslutninger så retssikkerheden

i det danske asylsystem og for de enkelte

som er negative i forhold til de konsekvenser eller de muligheder det vil give

få defineret om man har har tolket rigtigt

også risikerer at være der i de sager hvor folk så har fået opholdstilladelse og ikke skulle have haft det så hvis man taler om retssikkerhed og taler om at der er tolkning som ikke er foregået rigtigt så er det jo relevant

får et afslag og for dem der får opholdstilladelse men frem for alt for

er ikke noget trickspørgsmål det er simpelt hen fordi

mange af sagerne når man går flere år tilbage

på det tidspunkt sagde du det ene og nu siger du noget andet

det svært at dokumentere så ville det være rigtig rigtig godt både for vores asylsystem

at for at få sådan et samlet billede af hvad det har af konsekvenser så vil jeg gerne vide mere om det

det er måske ikke så politikeragtigt at være imødekommende over for et parti som er et helt andet sted men jeg synes det lyder interessant der

vi har en lovgivning om at man for at få opholdstilladelse i danmark og for at få asyl i danmark

skal man rejse ud så de her mennesker

opholder sig illegalt altså imod loven i danmark

står til en udvisning men der er jo ikke noget ulovligt i at søge asyl i danmark og dem der står til en udvisning

står til en udvisning ikke fordi de har begået noget ulovligt men fordi de ikke

noget helt andet det er en kriminalisering af det store flertal af asylansøgere som intet ulovligt har foretaget sig andet end at benytte sig af deres ret til at søge asyl fordi de føler de

præcis som danske jøder og danske modstandsfolk gjorde under anden verdenskrig da de søgte

ikke illegalt men når man så fastholder at man vil blive her og

nægter at rejse ud så opholder man sig illegalt

have en tilstand hvor mennesker der opholder sig illegalt i danmark

man har fået prøvet sin sag efter alle kunstens regler

attraktivt at opholde sig på et udrejsecenter men man kan

de forældre der så ikke retter sig efter myndighedernes anvisninger

kan have det svært derfor er det selvfølgelig at vende tingene på hovedet når man siger at det er andre end forældrene der er de hovedansvarlige derfor

støtter vi ikke

en ret farlig præcedens

presse myndighederne hvis man ikke

at man så bare nægter at efterkomme den her

det her med at man kan vente sig til opholdstilladelse

ikke nogen sinde håber kommer til danmark

betaler sine regninger til det offentlige venter man atten måneder og så får man sin regning eftergivet det er en helt helt besynderlig præcedens

er glad for at der så vidt jeg kan høre slet ikke er nogen partier som som støtter lige præcis den her del for det er altså et

meget usundt princip men som sagt

ikke op om beslutningsforslaget

få en midlertidig opholdstilladelse men herre henrik dahl hvorfor gøre grin med det forslag der

der er jo ikke kommet et forslag om at man efter atten måneder skulle have permanent opholdstilladelse og at man kan vente sig til at blive i danmark

på to år

særlige omstændigheder kan den midlertidige opholdstilladelse forlænges men det gør altså ikke asylsagsbehandlingen om man står stadig væk til udvisning man lægger det bare ind i nogle tempi det kan man diskutere om er klogt jeg synes ikke det er klogt jeg argumenterede for hvorfor

var klogt i forhold til somalia og irak

forslag og sige hvad det går ud på nemlig at det

efter atten måneder kan få to år hvor en udsendelse så kan forberedes det kan man nå frem til ved at læse forslaget og man kan også nå frem til at i særlige situationer kan den periode eventuelt forlænges det er jo en myndighedsafgørelse går jeg ud fra det er jo ikke noget folk selv afgør derfor kan jeg simpelt hen ikke forstå hvordan man kan nå frem til den her konklusion om at det her er forslag om at

som har diskuteret det her forslag og som har arbejdet for

så

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er socialdemokraternes ordfører

i dag behandler vi et

og dansk folkeparti i vinters aftalen og altså nu lovforslaget

fremover vil være langt mere gennemskuelige det klare udgangspunkt vil nu være at med til danmark inden for de første tre måneder så kan barnet få en opholdstilladelse hermed sikrer vi at børn der skal have en fremtid i danmark kommer hertil så tidligt som muligt det er godt for familien

integrationen og det bakker vi naturligvis op om

vi ministeren at der efter en given periode bør være en evaluering af de nye regler så vi er sikre på at reglerne virker efter hensigten og vi kan med tilfredshed notere at man har lyttet til os så det nu fremgår af lovforslaget at der inden udgangen af

og to og tyve skal oversendes en evaluering til folketinget lovforslaget indeholder også en overgangsordning som giver

der her er tale om og med overgangsordningen får de som tidligere har fået afslag fordi de ikke kunne leve op til kravet om udsigt til vellykket integration mulighed for at søge familiesammenføring igen det drejer sig om cirka tre og firs børn som altså ikke længere skal leve op til integrationskravet hvorfor de i sin tid ikke levede op til

for vi kender ikke de enkelte sager men

der altså får en chance til i danmark kan integreres

at der nu er fundet en løsning og vi håber

området jo hurtigere børn kommer til danmark des bedre er det netop for børnene nu vil reglerne være sådan at der er et solidt udgangspunkt for at man har en egeninteresse

altså til det land hvor de skal have en fremtid

om regeringens politik på det her område der er nogle områder hvor vi nede ad vejen nok er meget uenige i det der er regeringens politik og vi synes det er noget andet end det i har sagt tidligere

pladser og så gjorde vi det og fortsatte og fik et lovforslag

sådan at puste til frygtens ild

også i betragtning af at det jo tidligere

ordførerens parti og derfor vil jeg egentlig bare spørge om det her

ordførerens kollega fru inger støjberg jo tidligere blankt afviste

handler om at der i virkeligheden er forskellige holdninger

en gruppe vi ikke var interesseret i at få ind i danmark

at den frygt er

er sikker på at ministeren kan bekræfte at det var noget der bekymrede os meget da

tror vi på at der ikke er nogen fare ved at lukke de her børn ind i danmark

der måtte ligge i den ene sagsbunke med én lov gældende og som skulle over i en

nogle der havde indrettet sig efter regler der så har ændret sig at vi så også har

der er fanget mellem de to lovkomplekser er vi egentlig bare glade

så så er det herre

undersøge sagen da man selv havde ansvaret det er jo nogle af de ting som også blev taget op dengang

være interessant hvis ordføreren ville reflektere

det lyder som om der har været lidt forskellige holdninger til udlændingepolitikken og ordføreren kunne måske også sige om det har noget med det nye formandskab at gøre siden man har ændret politikken det ved jeg ikke

i hvert fald dejligt at høre at man nu har ændret mening det kunne også være interessant at høre lidt om hvorfor

jo bare konstatere at det er der altså andre i venstre der gør og at det vi drøfter her har været en del af at puste til frygtens ild og råbe løftebrud derfor er det måske ikke helt urimeligt

stille det spørgsmål om om ikke

resultat af løftebrud men faktisk et resultat af at vi fører en stram udlændingepolitik men jo ikke en dum og ufornuftig udlændingepolitik hvor det

hvis vi mente da vi selv lagde op til at der skulle laves et sådant forløb som vi så desværre ikke nåede i mål med

anden politik end den man talte om i løbet af valgkampen og det tror jeg ikke vi holder op med at gøre opmærksom på sådan at vi kan være sikre på at regeringen vil hjælpe os med at stå vagt om den

lande de kom fra hvor gamle de var og om de havde været på en såkaldt koranskole der er

bare tage ordet og rose venstre for at have vendt rundt

det sund fornuft og det burde også være en del af en liberal tilgang at en dansk statsborger der er blevet gift med en udlænding og gerne må have sin ægtefælle her også kan få lov at have sine stedbørn når nu der ikke er nogen problemer med dem så

venstres kovending det synes jeg er flot og det synes jeg skal

at det er sådan og med det vi ved om det

det håb der ligger bag den

vi siger tak til ordføreren så går vi videre til dansk folkepartis ordfører og det er herre carsten kudsk

opholdt sig længe i udlandet ville vi undgå at man

holde sine børn i udlandet i de formative år og så hente dem tilbage til danmark

blevet formet af værdier som i visse tilfælde ligger langt fra vores

så ville forældrene der fik en opholdstilladelse sørge for at deres børn kom til danmark hurtigst muligt

enkelte tilfælde hvor en dansk forælder og en udenlandsk forælder med opholdstilladelse mente at det var bedst for barnet

og så efter et par år søge om familiesammenføring

betød at barnet ved en vurdering efter integrationskravet ville komme ud for at udlændingemyndighederne

mere tilslutning til dets hjemland end til danmark hvor barnets forældre havde opholdstilladelse vi mener dog at

som specielt den thailandske sag om pigen mint skulle ministeren have benyttet sig af sin ministerbemyndigelse vi så jo i andre sager

vi skal huske at de børn der vil få fordel af den her lovgivning ikke

kan komme til at omfatte mange mange flere vi mener at de enkelte sager som vi kan komme ud for hvor børn kommer i klemme kan ministeren vende med os

jo helt oplagt at pigen mint skal være i danmark permanent dette forslag

da vi er bange for ikke at have fuld kontrol over hvor mange der kommer

ting som vi ønsker yderligere belyst og som vi vil fremføre under udvalgsbehandlingen

kommer med et ændringsforslag derfor afventer vi med

fru inger støjberg skulle have givet en form for dispensation i mints

da mintsagen rullede

det var fuldstændig vanvittigt at de her børn blev fanget i en udlændingepolitik som straffede de forkerte uden at løse problemerne dfs svar på det tidspunkt og det var herre martin henriksen der var i medierne med et angreb var

i thailand så derfor

kunne man ikke sådan bare lige give thailandske børn opholdstilladelse under de her vilkår mit spørgsmål til ordføreren er er ordføreren sådan med hånden på hjertet sikker på at fru inger støjberg ville være sluppet lødigt

og ordentligt fra at have givet en dispensation under de vilkår hvor herre martin henriksen gik i flæsket på mig

ministeren mange gange stikker hovedet i busken og ikke tager det ansvar som minister og benytter sig

mig at det er fordi man tænker at

er i strid med det man har vedtaget af lovgivning og derfor skal man være langt mere sikker på at man går rigtigt

dfs ikke bare opbakning men tilskyndelse som jo desværre har betydet at man har ramt mange af de forkerte og at man ikke har løst problemerne fra bunden det her er et eksempel mener ordføreren nu jeg kan forstå at ordføreren vil gå tilbage til sin gruppe og tage

thailandske og vietnamesiske og så videre børn at de børn

tage mere

at i blev udvist den lov som medførte at i blev skilt fra jeres forældre nu kan i komme hjem tillykke også til de mange andre end dem jeg lige nævnte mindst tre og firs børn er blevet udvist af danmark siden et

den her lov igennem i to tusind og seksten i alle tilfælde måtte forældrene gerne være i danmark men deres børn blev udvist familier blev skilt ad til stor ulykke for børnene og ikke mindst deres forældre nu samler vi familier igen

jeg har mødtes med de børn og deres familier som jeg omtalte

og var vellidt af deres lærere i folkeskolen alligevel

de vurderet uegnede til integration hverken venstre dansk folkeparti liberal alliance de konservative eller socialdemokraterne som vedtog den her lov kunne forklare hvad det her med integrationsvurdering egentlig betød man sagde

som man ikke ville have til landet men

få var i det hele taget muslimer den her lov om integrationsvurderinger kommer til at stå som en skamstøtte for hvad der sker af dumheder når frygten tager over nu bliver integrationsvurderinger endelig fjernet og alle udviste børn får mulighed for at komme hjem det glæder vi os meget over fremadrettet

at man får tre måneders frit lejde til at få sit barn

år til danmark det er

i radikale venstre vi mener at alle børn under femten år selvfølgelig kan integreres uanset om de kommer efter tre måneder eller tre år mange er stedbørn til danske statsborgere

haft store integrationsproblemer med den type børn

her er skilsmissefamilier hvor den ene person så finder kærligheden på ny i danmark og tre måneder er alt for lidt til at aftale med sin ekskone eller eksmand om barnet skal være i danmark eller ej for evigt

i i alderen nul otte år frit lejde det har socialdemokratiet pralet af som deres sejr da man forhandlede i to tusind og seksten nu strammer socialdemokratiet loven for de

radikale vil stille et ændringsforslag om at børn i alderen nul otte år fortsat skal have frit lejde som i dag og vi håber at socialdemokratiet vil holde fast i sine holdninger og stemme for det ændringsforslag ligeledes

skal de selvfølgelig kunne bo med deres forældre vi kan også forstå at enhedslisten vil stille forslag om at dele

som omhandler mint og de andre udviste børns mulighed for at komme hjem og en anden del der omhandler de fremadrettede regler radikale vil selvfølgelig stemme for

og det bagudrettede men vores endelige stilling til de fremadrettede regler beror på hvordan det går med de ændringsforslag jeg nævnte før med de ord kan jeg sige

reglerne om familiesammenføring med børn har været og er stadig meget stramme og de har været ændret flere gange vi har i medierne set mange ulykkelige sager om forældre og børn som ikke fik lov at leve sammen i danmark i mange år har vi haft

om at børn i visse tilfælde skal vurderes med hensyn til om

efter vores opfattelse så bygger den regel i vid udstrækning på en fiktion nemlig fiktionen om

ikke skulle være grundlag for vellykket integration af langt de fleste børn også selv om barnet først kommer til danmark som ti årig som tolv årig eller som fjorten årig reglen om vellykket integration er blevet solgt som et hensyn til

er det vel bedre at det forbliver i tyrkiet eller thailand lyder argumentationen for enhedslisten har det længe været klart at reglen om vellykket integration ikke handler om hensynet til børnene

det handler om hensynet til at begrænse indvandringen i danmark enhedslisten mener ikke at børn skal forhindres i at bo sammen med deres far og mor i danmark af hensyn til at begrænse indvandringen og vi har hele tiden været modstandere af integrationsvurderingen der jo gennem årene har været

hårdhændet og afskåret mange

det er naturligvis glædeligt at integrationsnormeringen

afskaffes men vi er bange

den nye regel om en tre månedersgrænse for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring er for snæver lad os tage en thailandsk kvinde der vælger at gifte sig med en dansk mand hun kan jo rigtig mange gode grunde til i første omgang at efterlade sit barn i thailand

måske er hun usikker på sit

en fremmed verdensdel hvis jeg skulle flytte til australien tror

måske lige ville overveje det lidt at tage mine børn med hvis de havde den alder nu vil de nok ikke med under nogen omstændigheder men

i hvert fald være en overvejelse om man kunne omplante dem til en fremmed verdensdel måske er barnet i gang med at færdiggøre et skoleår måske er barnet på tidspunktet for morens flygtning omgivet af flere omsorgspersoner ressourcepersoner en far en moster en bedstemor men den situation kan jo ændre sig af forskellige grunde

at denne thailandske kvinde tøver og venter med at rive

til før man fraviger reglen om tre månedersfristen

er at formuleringen ganske særlige grunde udgør et

lovforslaget gør det med andre ord svært at få familiesammenført sit

efter udløbet af tre månedersfristen lovforslaget består af to hovedelementer dels afskaffelse af integrationskravet og indførelse af den korte tre månedersfrist dels en overgangsordning første del bygger på en aftale mellem folketingets

strammerpartier fra februar i år en aftale som enhedslisten ikke er en del af anden del af lovforslaget har

socialdemokratisk regering

af lovforslaget støtter enhedslisten naturligvis gerne jeg går ud fra at enhver regering har

få vedtaget sin lovgivning med det bredest mulige flertal det ville i

om vi kan støtte en lovgivning der opererer med den korte tre månedersfrist

at stemme for det her forslag derfor vil enhedslisten som de fremkommelige mennesker vi er opfordre regeringen til at dele lovforslaget i to så aftalen fra februar havner i den ene del og overgangsordningen fra forståelsespapiret i den anden og så vil vi i øvrigt stille en række spørgsmål

muligvis ændringsforslag til lovforslaget jeg håber at ministeren

allerede nu kan give tilsagn om den opdeling

og dermed ikke giver folketingets partier mulighed for at være med til at stemme for det

forslaget op såfremt det er muligt

denne lovgivning er mest af alt en lappeløsning på et forløb som det mint og hendes familie oplevede i hænderne på det danske familiesammenføringssystem selv om vi selvfølgelig gerne vil hjælpe piger som mint bliver vi også nødt til at understrege vigtigheden

at få en helt ny og helt anden tilgang til familiesammenføringsområdet udgangspunktet må jo altid være at familier og mennesker som elsker hinanden skal have lov at bo sammen når det er sagt er vi tilfredse med at de integrationskravet fjernes selv om det erstattes af en efter vores mening meget kort ansøgningsfrist på tre måneder en ansøgningsfrist kan være med til at fremme at forældre hurtigere tager beslutning om hvilken forælder barnet skal bo hos det er som udgangspunkt godt at barnet ikke holdes i et langtrukket limbo modsat risikerer man imidlertid at børn forhindres i at bo sammen med den ene af deres forældre da forælderen i hjemlandet må indgive selvstændig ansøgning om opholdstilladelse vi foreslår derfor i tråd med red barnets høringssvar at konsekvenserne af ansøgningsfristen

muligheden for undtagelse følges nøje og tilrettes

som der ligger fremme lige nu

tog jeg en svær beslutning vi var i en situation hvor de her mintsager blev diskuteret

var også i en situation hvor nye borgerlige ikke var kendt af ret mange vi er mest kendt for det som andre definerede os som når man gerne

den anden fod for mig at se var mintsagen og øvrige sager som den

politikernes lappeløsninger altså løsninger man har indført fordi man ikke turde gribe fat om nældens rod og løse problemerne

uden at løse de problemer som vi reelt står med jeg ved at jeg på daværende tidspunkt stod i en situation hvor jeg tænkte at vi har et parti som hedder df

slå mig i hovedet med at nu kommer der en masse mennesker til danmark som vil være et problem for vores land og jeg tænkte

og skal jeg ligge under for det

en million eller en milliard kinesere til danmark hvis vi lemper på det her

kristian thulesen dahl ud glædeligt som der var og sagde som det også er blevet anført i dag at måske skulle man give ministeren mulighed for at dispensere på det her område jeg kan godt forstå som jeg sagde tidligere at man fra venstres side ikke havde lyst til at sætte sig i den situation at man gerne ville sikre lovgivning hvor et flertal i folketinget bakkede op for det handler om udlændingepolitik og vi ved

fornuft at helt almindelige danskere som møder en udlænding og forelsker sig selvfølgelig skal have lov til at gifte sig bo her i landet og opbygge et familieliv de nuværende regler straffer de forkerte uden at løse problemerne

betyder det at mint og andre familier i samme situation vil få mulighed for at søge igen på nogle mere enkle og nogle mere retfærdige vilkår det betyder også og der er jeg fuldstændig enig med

ser ud til at være børn som for meget stor andels vedkommende kommer fra lande som vi helt uproblematisk kan tage imod så

forhåbentlig komme hjem og bo hos sin familie i danmark og det er jeg rigtig glad for i det omfang der nu skulle være oplysninger som dukker op under udvalgsarbejdet

skaber problemer for vores samfund så tager jeg gerne debatten der for mig handler det først og fremmest om at passe på danmark men vi skal ikke passe på danmark med løsninger som skræmmer de gode væk og holder de dårlige i landet og det er den politik der alt for længe er blevet ført det er den politik som vi indimellem bokser med

og hvem skal ikke i forbindelse med den her mintsag sidste år husker jeg også at jeg stod i debatten og diskuterede en kampagne som handlede om at nu var det lykkedes for df at få en masse ikkevestlige til at rejse ud

viste det sig at langt de fleste af de ikkevestlige der var rejst ud var folk fra lande som vi faktisk gerne vil have folk fra og dem der var

var dem fra de muslimske lande så mit håb er at den her lov og hele den her behandling vil være en øjenåbner for de politikere

der passer på danmark men som omvendt også har en forståelse af at når vi skræmmer de gode væk og holder fast på de dårlige

det er tid til at gøre tingene på en anden måde det er tid til at få løst problemerne fra bunden og de her lappeløsninger som rammer de forkerte skal vi altså stoppe

med tak for

tilfældigvis havde vist sig at være muslim skulle hun så

at en stor andel af de børn som er kommet i klemme

har en forælder det er jo

nordisk statsborgerskab har en forælder som har ophold i danmark

derfor er det jo en helt anden situation end hvis vi for eksempel taler familiesammenføring af flygtninge eller efterkommere til folk der er kommet

tror på men jeg ved at alle tal viser at de mennesker der kommer fra de østasiatiske lande fra sydamerika og fra en række andre lande som i dag bliver straffet af det her

som gifter sig med en ægtefælle fra et af de lande som

fuldstændig uproblematisk er i vores land og det skal de have mulighed for

hvis nogen af de her

danmark sådan set uvedkommende hvilken tro eller ikketro disse børn har så længe deres forældre har

i forhold til islam at jo mere islam fylder i vores samfund jo mindre plads bliver der til friheden og til demokratiet og i tilfælde af

jo også det som loven er lavet for at forhindre

at man sender sine børn på genopdragelsesrejse til et islamisk land

får børn hjem som

tal som vi får fra ministeriet vist sig at loven faktisk havde ramt rigtigt og havde ramt det her så ville vi ikke stemt for men fordi vi kan se at loven har ramt forkert fordi vi kan se at loven har ramt almindelige danskere der gifter sig med mennesker som kommer fra kulturer

relativt trygge ved at det her

de mennesker som nu kan få lov at være sammen som familier

lovforslag l tre og fyrre så jeg skal ikke gennemgå alle lovforslagets mange fortrin det går jo tilbage til

den tidligere regering og er nu blevet gjort færdigt så at sige af den nuværende regering og vi bakker naturligvis op om

jeg er glad for at der lader til at være opbakning til at afskaffe kravet om vellykket integration og at indføre nogle nye klare og mere gennemskuelige regler

det så samtidig ser ud til at vi kan give en hjælpende hånd til de børn der er kommet i klemme

grund af de gældende regler som er svære både at forklare og forsvare er jo kun godt for blot kort at gengive lovforslagets hovedpunkter vil jeg nævne at lovforslaget først og fremmest udmønter en aftale som

indgik i februar i år med den tidligere vlak regering og dansk folkeparti en aftale om at kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn afskaffes og erstattes af en ny ansøgningsfrist på tre måneder ansøgningsfristen vil gælde i de tilfælde hvor barnet og den anden forælder opholder sig i hjemlandet eller et andet land ansøgningsfristen begynder at løbe når barnets forælder har fået opholdstilladelsen i danmark lovforslaget indeholder også regler der tager højde for blandt andet de tilfælde hvor forælderen her i landet er dansk eller nordisk statsborger og derfor ikke behøver en opholdstilladelse og de tilfælde hvor barnet først

alt det her er nærmere beskrevet i lovforslaget og bygger på en logik og en sammenhæng med nogle andre regler i udlændingelovgivningen i særlige tilfælde kan der så ses bort fra at en ansøgning indgives efter fristens udløb det vil have undtagelsens karakter men det sikrer blandt andet overholdelsen af vores internationale forpligtelser herunder også hensynet til barnets tarv

overbevist om at den nye ordning vil være lettere at forstå og administrere det synes jeg er vigtigt for jeg synes vi skal stræbe efter at lave nogle regler i udlændingeloven som borgerne let kan indrette sig efter og som ikke giver unødigt bureaukrati

også overbevist om at den nye ordning vil sikre at børn der skal have en fremtid i danmark kommer hertil så tidligt som muligt det er i alles interesse især børnenes men da vi indgik aftalen i februar havde vi et hængeparti vi fik ikke taget hånd om de familier der allerede var blevet ramt af de regler vi gerne ville ændre det gør vi nu med det fremsatte lovforslag der også giver en hjælpende hånd til de børn der er kommet i klemme på grund af reglen om integrationskravet den hjælpende hånd står i lovforslagets overgangsordning af de her bestemmelser fremgår

at de berørte familier får tre måneder til at indgive en ny ansøgning om familiesammenføring regnet fra lovens ikrafttræden det her vindue gælder selv om forælderen i danmark har haft opholdstilladelse i længere tid end tre måneder og selvfølgelig uden at børnene skal integrationsvurderes igen jeg kan jo af gode grunde ikke garantere at hvert eneste barn så også får en opholdstilladelse det må myndighederne jo afgørende men det skal ikke være en integrationsvurdering der står i vejen

der kan gøre brug af ordningen kan jeg heller ikke svare helt præcist på det afhænger jo blandt andet af om udlændingestyrelsen frem til lovens ikrafttræden træffer flere afslag efter de gældende regler men en opgørelse fra i sommer

viste at der er tale om cirka tre og firs børn sammenfattende vil jeg sige at regeringen er glad for den aftale vi indgik i februar

også glade for de overgangsregler der i mine øjne er almindelig sund fornuft jeg håber derfor på

de nye regler kan træde i kraft snart og

de familier der har ventet tålmodigt vil jeg også sige på det her lovforslag ikke skal holdes hen længere jeg ser frem til den videre behandling og vil naturligvis bestræbe mig på at besvare spørgsmål både her og i udvalget efter bedste evne jeg har respekt for at det er kompliceret lovgivning og jeg håber at vi kan få afklaret alle unøjagtigheder i udvalgsarbejdet

l tre og fyrre men da jeg gennemgik

praktikant thor på fjorten år var thors kommentar

meget meget kort frist for en familie der befinder

ansøgningsfristen op fra tre måneder til seks

udtryk for et politisk kompromis et politisk ønske fra de partier der indgik aftalen i februar men jeg vil også godt sige at det

at familien kun har tre måneder til at tænke sig om i altså

indgiver sin ansøgning om ægtefællesammenføring til hun så faktisk får opholdstilladelsen

derfra de har tre måneder til at søge og så er der jo sagsbehandling i

barnets familiesammenføring og når så barnet får

udløser det et visum som betyder at de kan indrejse i yderligere nogle måneder så alt i alt går der jo fra moderen ansøger om ægtefællesammenføring til barnet skal være indrejst

op mod to år så jeg synes nu der er rigelig tid til at tænke sig om

også selv have det sådan hvis jeg rejste til et andet land og

jeg da allerede når jeg ansøgte om om opholdstilladelse i det andet land

ikke længere støtter at børn i alderen nul

otte år har frit lejde jeg har diskuteret det her mange gange

og blandt andet herre thomas jensen

har til midtjyllands avis flere gange sagt

at vi får sagt til familierne hvis i ønsker at få et barn til danmark

når det er to år gammelt end når det er ni år gammelt vi ved vel alle sammen at det vil være lettere for et barn at lære sproget og lære kulturen at kende jo tidligere det kommer så jeg synes egentlig også at man sagtens kan argumentere for den her tre månedersregel så

hemmelighed at vi har indgået en politisk aftale

det giver meget god mening for de børn kan jo nå at tage hele folkeskolen i danmark

hvis en fire årig kommer efter seks måneder i stedet for efter tre måneder hvad er det for et problem

nogle tal der beviser så opstår et meget stort problem hos det her fire årige

indblandet i at få skiftet fra seks til otte år når vi synes at det

integrationsmæssige hensyn er fornuftigt at en fire årig kommer så hurtigt som muligt og ikke venter til hun bliver

får spist noget frokost gynget i gyngerne lært noget dansk

slår rødder i det danske samfund

der er noget som er en del af en aftale som som

diskuterede med den tidligere regering og så har indgået nu og så er

er ikke nogen tvivl om at socialdemokratiet også selv har oplevet det under den tidligere regering

man lavede forslag hvor der var ting der trak i forskellige retninger

havde meget svært ved at få den tidligere regering til at

gentage spørgsmålet om det ikke er på tide at vi får en ny stil her i folketinget og om

regelsæt til et andet behandler vi både det nye regelsæt og også nogle overgangsbestemmelser som skal tage hånd om de mennesker der er kommet i klemme

være lidt mærkeligt at have to sideløbende behandlinger et

hedder overgangsbestemmelsen til de nye regler hvad nu hvis det første bliver afvist og det andet bliver vedtaget det bliver lidt barokt så hvis vi virkelig skal adskille det der blev aftalt i februar måned og det der blev aftalt i forbindelse med forståelsespapiret tror jeg det mest logiske ville være først at vedtage de nye regler tredjebehandle det og når de er trådt i kraft så at starte en ny høringsperiode og en ny folketingsbehandling af nogle overgangsbestemmelser og så

vi langt inde i det nye år jeg håber at et flertal i folketinget trods alt kan bakke det her lovforslag op som kan træde

første januar fordi der er nogle familier som jeg synes er kommet i klemme og det bærer vi politikere et ansvar for så jeg håber at vi hurtigst muligt kan få ryddet op efter

at deres støtte til overgangsordningen bygger på at den nye ordning er vedtaget og så kan vi køre det præcis

skulle der så på mirakuløs vis vise sig et flertal

så under den tidligere regering med at forsøge på at finde alle mulige mærkelige begrundelser for ikke at give folketingets partier mulighed for

i en fri en afstemning over for

lidt svært med at vi skal diskutere et lovforslag her der handler om overgangsbestemmelserne til nogle regler

kender fordi vi kender dem før de er vedtaget der kan jo også kommet nye ændringer i dem indtil det er tredjebehandlet så det synes jeg ville være

først at vedtage de nye regler og så lade dem træde i kraft og så få en ny behandling det er bare mit indtryk at